fra statsministeren har modtaget meddelelse om at ansvaret for behandlingen af sager vedrørende biskoppen over københavns stifts indstillinger om lukning af fjorten kirker i københavn og

fra ministeren for ligestilling og kirke og ministeren for nordisk samarbejde til kulturministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK

jeg må her udsætte mødet mødet genoptages klokken

det er for dyrt at drive virksomhed i danmark og vi mister arbejdspladser derfor foreslog vi i venstre allerede sidste år da vi forhandlede en skatteaftale at aftalen skulle være mere ambitiøs end det regeringen lagde op til fra venstres side ønskede vi at inddrage flere penge til skatteaftalen ved at bruge de milliardbeløb som regeringen selv planlagde at få ind gennem reformer blandt andet på kontanthjælp

det syntes regeringen

der også indeholdt en erhvervsskattepakke da vi diskuterede finansloven sidste år

var budskabet fra venstre det samme og svaret fra regeringen var det samme men pludselig skete der noget regeringen kom på bedre tanker og pludselig kunne der laves initiativer der skulle forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og sikre danske arbejdspladser det glæder vi os naturligvis over i venstre og derfor står vi i dag med en række skatteforslag som udmønter den aftale som regeringen indgik i april med venstre dansk folkeparti de konservative og liberal alliance

behovet for en større indsats i allerhøjeste grad er til stede men vi fik dog regeringen til at gå i den rigtige retning i stedet for at fortsætte i den forkerte retning

enhedslisten hvor resultatet med sikkerhed er at det bliver dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed så jo vi glæder os over at vi står med en fin lille aftale når det gælder selskabsskatten ja så er det jo svært at undgå at sige løftebrud løftebrud for ordet kan med rette gentages mange gange men det kan med rette

om også dette lovforslag men så må jeg indrømme at

selskabsskatten til otte og tyve procent og hente over tre milliard kroner årligt fra de danske virksomheder

med dette lovforslag tale om et positivt løftebrud for forslaget her sænker selskabsskatten fra fem og tyve procent til to og tyve procent i venstre

været mere ambitiøst men retningen er rigtig for os er det afgørende at det er attraktivt at investere i danmark det er afgørende at det kan betale sig at skabe arbejdspladser for det er afgørende for væksten det er afgørende for finansieringen af vores fremtidige velfærdssamfund at erhvervsvilkårene er optimale det er nemlig afgørende at det er en god oplevelse at drive virksomhed i danmark og selskabsskatten spiller naturligvis en rolle her

planer om at sænke selskabsskatten

sf der som bekendt ville hæve selskabsskatten

og det gør jeg også i denne sag hvor regeringen nu synes det er en god idé

jeg skal ikke træde i at det er en sag der har givet regeringen voldsomme problemer på de indre linjer hvor det ikke bare har været folketingsmedlemmer men også ministre der har været imod det forstår

har været partiernes officielle politik at mene det modsatte men igen jeg glæder mig over de omvendte

politik handler jo ikke bare om at overbevise vælgerne om at man som parti har ret men kan man ligefrem overbevise sine politiske modstandere man har ret ja så må man jo glædes

at forhandle en stigning i aktieindkomstbeskatningen ud af regeringens forslag

er der stadig en stigning i lønsumsafgiften det skal neutralisere selskabsskattelettelsen for branchen under et og det gør den men jeg må alligevel hejse

der frygter vi i venstre at det kan påvirke deres udlånsvillighed når lønsumsafgiften sættes op forhåbentlig har vi så taget andre initiativer

der forbedrer virksomhedernes likviditet

momsafregning som sørger for at vi ikke ser negative konsekvenser forslaget indeholder derudover en række lempelser i forhold til forskere og nøglemedarbejdere forlængelse af gunstige skattevilkår for omlægning af kapitalpensioner fradrag for selvstændiges syge og arbejdsskadeforsikring

der skal ikke være nogen tvivl om at vi fra venstres side gerne havde set at

havde forbedret generationsskiftevilkårene for

familieejede virksomheder de udgør rygraden i dansk erhvervsliv og

titusindvis hvis ikke i hundredtusindvis af arbejdspladser i danmark

det afgørende at et generationsskifte i disse virksomheder ikke trækker kapital ud som betyder at investeringerne

der er dog en mindre lempelse

der bruges i forhold til den indefrosne boafgift men vi havde gerne set at vi var kommet videre

talerstol i dag sandheden er jo at i sin korte tid som statsminister formåede herre lars løkke rasmussen

nye erhvervsskatter der samlet betyder en belastning af dansk erhvervsliv på fire og tyve milliard kroner hvert evigt eneste år

multimedieskat og sådan kunne jeg fortsætte og vi fortsætter jo også med den her store vækstplan dk så jeg har bare et kort og konkret spørgsmål til

som venstre gerne vil afskaffe

finger trykker man på at vk regeringen gav ufinansierede skattelettelser og ødelagde dansk økonomi og med den anden finger trykker man så på

siger at man hævede skatter og afgifter helt vildt se det der er den store forskel

på den skattepolitik som den tidligere regering førte og det vi har oplevet her når regeringen

lavede en fuldt finansieret omlægning af skatten på arbejde og hver en krone der kom ind gik til at sænke skatten på arbejde

der var mange store ufinansierede dele i venstres skattereformer og samtidig

var det jo sådan at man dog finansierede lidt af det og det gjorde man

at ethundrede og tredivetusind private arbejdspladser blev sendt ud af danmark mens herre lars løkke rasmussen var statsminister nu kommer regeringen så ikke med en fin lille plan men med en stor omfattende plan til over halvfems milliard

og halvtredstusind flere danskere i arbejde i den private sektor og titusind flere i arbejde

der bliver plads til mere offentlig og fælles velfærd ved at vi får sat gang i den private sektor jeg kan forstå at der er én konkret afgift som venstre gerne vil afskaffe fuldstændig og det er den her bo og gaveafgift for familieejede virksomheder

spørge venstres ordfører gælder det også den generelle

at herre thomas jensen lige skal se tingene i i proportioner

antal arbejdspladser som herre thomas jensen talte om

giver

samlet set vurderes aftalen om vækstplan dk i to tusind og fjorten at øge bnp med op mod nul procent og øge den private beskæftigelse med seks tusind personer i to tusind og fjorten stigende til syttentusind syttentusind personer

vi taler om jeg sagde i min ordførertale at vi

afskaffet boafgiften for familieejede virksomheder når pengene bliver i virksomheden fordi vi synes det er problematisk at et generationsskifte trækker kapital ud af virksomheden så der er færre penge at investere for og færre penge til at sikre at virksomheden kan udvikle sig skabe vækst og beskæftigelse og dermed fastholde forudsætningen for vores velfærdssamfund fremover det

selv i venstres tid

at finansiere skattereformen i to tusind og ni men meget af det der var finansieringen dengang er så det venstre siden har beklaget sig over og forsøgt at afskaffe det

at det var det man gjorde når alle andre har kunnet se det siden

vil jeg gerne lige tilbage til det der var venstres valggrundlag

gå efter at få sænket selskabsskatten til tyve

procent for den fremadrettede politiske debats

det stadig væk er venstres holdning standpunkt ønske man kan selv vælge hvilket begreb der skal kobles på det vil venstre gerne

byder vores erhvervsliv nogle vilkår som gør at det er attraktivt at drive virksomhed i danmark og der må vi bare konstatere

er konkurrencedygtigt vi ser at virksomheder finder det mere attraktivt at investere uden for danmark end i danmark og det afgørende for os

at vi sørger for at virksomhederne træffer et positivt valg og siger at det er godt at være i danmark

det betyder at vi er nødt til at kigge på virksomhedernes rammevilkår og der spiller skatter og afgifter en afgørende rolle i forhold til de instrumenter vi har at skrue på her

sige klart at det er vigtigere at vi sætter skatter og afgifter ned

vækstplanen beskæftiger sig med

få et konkret svar ud af

lade sig gøre da vi havde afslutningsdebat og jeg ville sådan ønske at det kunne

så har været problemet i meget lang tid nu er at venstre enten

er ingen finansiering og det kommer herre torsten schack pedersen

ind på her men men hvis

den brugerbetaling på uddannelse venstre går ind for

spørgsmålstegn indtil venstre begynder at svare

at drive virksomhed i danmark at vi ikke gør det dyrere og at vi ikke laver

sænke skatter og afgifter i danmark

at der kan være arbejdspladser i danmark at der kan drives virksomhed at der kan skabes et fundament til at finansiere de velfærdsudgifter som vi alle sammen har så travlt med at

fordele derfor er det helt afgørende for venstre at vi vælger at sige det er vigtigere at vi sænker skatter og afgifter end at vi lader verdens største offentlige sektor vokse yderligere

hvis jeg nu skal kigge udefra for

venstres vigtigste krav i forhandlingerne ud over det som regeringen havde fremlagt var at få sænket sodavandsafgiften er det ikke helt ærligt lidt sølle af et parti der i den grad går ind for vækst og siger at nu skal erhvervslivet

står for en utrolig stor del af beskæftigelsen i danmark det er der hvor fremtidens erhvervseventyr starter og derfor er det vigtigt at vi byder vores små og mellemstore virksomheder nogle ordentlige vilkår derfor var det et af venstres

taget hånd om de energiafgifter hvor vi ligger meget højt og hvor vi også kan se at den energiaftale vi tidligere har indgået med regeringen jo er kommet op på en pris der er

fik gjort noget ved grænsehandelen for vi synes at det er tåbeligt at vi danskere tager syd for grænsen for at købe de varer vi lige så godt kunne

herhjemme det koster arbejdspladser

krydret det hele med et byrdestop så det var klart at

sige at det første vi hørte var hjælpe små og mellemstore virksomheder ja det er fint men de har sjældent gavn af en skattelettelse fordi skattelettelser

den anden ting var så det der også blev nævnt grænsehandelen altså sænkning af sodavandsafgiften kunne venstre virkelig ikke

for dansk erhvervsliv end at sige at der skal købes lidt færre sodavand syd for grænsen og ansættes hundrede mere nord for grænsen

er det jo netop likviditeten der forbedres ved at man skal afregne moms senere det er ikke noget med om man

men det er jo en direkte mulighed for at virksomhederne kan have kapitalen længere tid i virksomheden og kan bruge den til at arbejde med

set er et rigtig godt tiltag for det er med til at sikre at virksomhederne har arbejdskapital for vi hører jo desværre ofte alt for ofte at det er mangel på kapital der er en af virksomhedernes største vækstbegrænsninger og jo vi havde større ambitioner vi havde flere ting på brættet vi nåede så langt som vi kunne komme med regeringen

endnu højere grad at sænke skatter og

afgifter så vil jeg høre om herre torsten schack

en afgift fremadrettet jeg er knap så interesseret i det bagudrettede

som for alvor vil betyde noget for erhvervslivet og som venstre ønsker

vi kunne sagtens se fornuften i at gøre mere

fornuften i at lempe vilkårene mere for de små og mellemstore virksomheder og

forbedre vilkårene for de familieejede virksomheders mulighed for generationsskifte der kan vi forstå at regeringen synes at det er godt

der generationsskiftes til en fond skal være fritaget for boafgift men hvis den generationsskiftes

det betyder at virksomhederne får trukket kapital ud og dermed mindsker deres vækstmuligheder mindsker muligheden

skabe arbejdspladser og mindsker muligheden

er men der er jo ikke nogen tvivl om at hvis vi havde lavet en aftale der var mere ambitiøs

flere områder og lettet virksomhedernes omkostninger endnu mere så ville det have haft en positiv gavnlig effekt for beskæftigelsen

set gerne kvittere sfs ordfører for at være kommet til den erkendelse

er en bevægelse som jeg vil kvittere for

kan skabe forståelse for at regeringen

dansk erhvervsliv selv om vi i vækstforhandlingerne jo forsøgte at få aftalen fulgt op med et byrdestop således at de ting vi nu har aftalt

kan virksomhederne regne med der kommer ikke nye byrder

selskabsskatteprocenten yderligere da svaret ikke er kommet

set gerne give ordføreren muligheden

fundamentet til at det her samfund

at være et af de rigeste i verden

der er selskabsskatten et af de parametre der kan tages i anvendelse jeg står ikke i dag med en færdig plan og kan

sætte decimaler på jeg kan sige klart og tydeligt at venstres ambition er at sænke skatter og afgifter i danmark så det ikke bliver dyrere at være dansker

det ikke bliver dyrere at drive virksomhed men tværtimod det skal bedre kunne betale sig at drive virksomhed i danmark det skal bedre kunne betale sig

skabe arbejdspladser i danmark det er det vigtigste sigte

sådan at erhvervslivet kan forholde sig til det det er så hvad det være vil

at venstre vil i en retning hvor der bliver givet yderligere lettelser til erhvervslivet hvor er det så venstre kan se at de penge i givet fald vil kunne findes

kan ordføreren ikke

det eneste vi har hørt indtil nu er fra herre lars løkke rasmussen som er venstres

som har sagt at man vil genindføre kontanthjælpsloftet og det er dog ikke noget som hverken kan finansiere

forslag om at sænke selskabsskatten

et vorherre bevares fra medlemmer af

taler herre benny engelbrecht som en sand

en stor del af finansieringen til den her vækstpakke

at det offentlige forbrug er lavere end det regeringen

til valg på og skrev i regeringsgrundlaget

sænket yderligere og venstres ambition er

råderum til at sikre at vi kan sænke skatter og afgifter i danmark så vi kan sørge for at det er attraktivt at drive virksomheder skabe arbejdspladser og styrke fundamentet

skal have et arbejde det er socialdemokraternes simple men ambitiøse mål målet er så vigtigt at vi hverken sætter vores lid til revolution eller markedets usynlige kræfter for vi ved at kun ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt

vores mål inden for rækkevidde nu som i fremtiden er der vigtige opgaver der skal løses både i

offentlige sektor biler skal repareres huse skal energirenoveres

skal passes godt på vores ældre regeringen lægger fundamentet for at der nu og frem til to tusind og tyve kan komme helt op til ethundrede

nye private arbejdspladser og titusind nye offentlige arbejdspladser for eksempel inden for sundhed og uddannelse vækstplan dk ligger i en naturlig forlængelse af regeringens mange tiltag for at skabe og bevare danske arbejdspladser

det glædeligt at vækstplanen er blevet godt modtaget af arbejdsmarkedets parter og at et bredt udsnit af folketingets partier nu også er med på at sænke selskabsskatten og investere i efteruddannelse at sikre virksomhederne bedre adgang til finansiering at istandsætte almene boliger og energirenovere statslige bygninger og styrke indsatsen for vækst eksport og investeringsfremme sammen gør vi det lettere at drive virksomhed og sikrer arbejdspladser i hele danmark for socialdemokraterne handler vækstplanen derfor først som sidst om at skabe arbejdspladser og give danskerne tilliden til fremtiden tilbage tilliden til at det arbejde man har i dag har man også i morgen og tilliden til at der er et nyt arbejde at få hvis man mister det man har vi vil veksle arbejdsløshed til arbejde vækstplanen har både et kort og et lidt længere sigt her og nu skal vi skabe arbejdspladser og så skal de danske virksomheder gøres parate

til at stige på det økonomiske opsving når det kommer danmark er et lille land med en åben økonomi vi kan hverken løbe et europæisk eller globalt opsving i gang alene men vi kan bruge krisetider til at uddanne vores unge og opkvalificere voksne styrke forskning og innovation og skabe gunstige rammer for virksomhederne alt imens vi holder hånden under danske arbejdspladser

den næste investering skal lægges ude eller hjemme så vælger hjemme

selskabsskatten for ud over et højt uddannelsesniveau god infrastruktur og et velfungerende velfærdssamfund

ser udenlandske investorer på skatteniveauet når de overvejer om de skal investere i danmark sverige norge eller england skal vi ignorere det faktum og miste arbejdspladser på den konto mit svar er nej

en lidt lavere selskabsskat vil gøre det gunstigere for virksomhederne at investere frem for at spare op vi sænker selskabsskatten gradvis og vi gør det målrettet vi sænker ikke selskabsskatten for

som har mest vi sænker hverken selskabsskatten for bankerne eller de olieselskaber der tjener penge på at udvinde vores fælles råstoffer i nordsøen de får ikke del i lettelserne vi giver målrettet produktionsdanmark mulighed for at veksle lidt mere af deres overskud til investeringer som skaber arbejdspladser innovation og

helt fast det bliver aldrig med socialdemokraterne bag rattet at vi indleder et

selskabsskatten det løb agter vi ikke at deltage i

procenten selvfølgelig vigtig men det der også virkelig betyder noget for danmark er at virksomhederne rent faktisk betaler den skat de skal udenlandske virksomheder nyder for eksempel godt af vores gode infrastruktur og høje uddannelsesniveau og da vi ved at hele halvfjerds procent af verdenshandelen foregår ved koncerninterne transaktioner

en stor udfordring at sikre at de her interne handeler sker til markedspriser som skal beskattes ellers mister danmark indtægter derfor skal vi have en automatisk udveksling af oplysninger på tværs af landegrænser og mere åbenhed så vi sikrer at ingen kan skatteplanlægge sig uden om at bidrage til vores fælles velfærdssamfund vi justerer også henstandsordningen

når familieejede virksomheder generationsskifter den såkaldte arveafgift når en virksomhed går i arv

i nogle tilfælde kan det dræne en virksomhed for likviditet arvingerne må så derfor sælge dele af virksomheden og

bliver til en lavere rente det gør at vi

års forlængelse til den særlige rabatordning for konvertering af kapitalpensioner

her vil jeg gerne sende det klare signal til pensionsselskaberne at de ikke skal stille forhindringer i vejen vi udvider den med en år sådan at man kan komme ind og sørge for at kunderne kan få gavn af den her rabat på to procent procent afsluttende vil jeg sige at der er et parti og en partileder der for tiden er meget optaget af størrelse

blottet for ydmyghed kalder han den her

drømme om at bagatellisere at vi med vækstplanen prioriterer mere end halvfems milliard kroner til at styrke vilkårene for landets virksomheder

til partilederen der tågesnakker lidt om en fin lille plan vil jeg sige hellere stor og vågen end lille og doven

en anden stor del tages fra kontanthjælpsmodtagerne og en tredje del tages ved at fjerne penge der var afsat til velfærd det er dér pengene

men væsentligst og en del af pengene bruges til at sænke selskabsskatten jeg har så forstået at målsætningen som ordføreren lige sagde

at skabe arbejdspladser her og nu

hvordan kan det så være at vi skal se et regnestykke fra vismændene der siger at i to tusind og femten koster den samlede vækstplan

den her vækstplan holder vi hånden under nogle

boligjobordningen og totalskadegrænsen for

er det nogle helt konkrete områder hvor vi får løftet beskæftigelsen med nogle tusinde stykker allerede her i to tusind og tretten og flere tusinde i to tusind og fjorten så på den måde

er der nogle kortsigtede beskæftigelseseffekter og når vi forhåbentlig har fået løbet dansk økonomi i gang

også mulighed for at virksomhederne med de konkurrenceevnetiltag vi laver i den her

opsving sådan at der bliver plads til at afsætte flere varer på de

markeder og derfor også behov for at ansætte flere folk i virksomhederne så på den måde

er der et stort beskæftigelsespotentiale i den her pakke

per job det er nok noget af det dyreste man kan finde inden for beskæftigelse men lad det være når nu vismændene som jo kigger på vækstplanen

kunne det så ikke være en indikator

og for eksempel også med totalskadegrænsen og alle

godt lige knytte en kommentar til til det herre frank aaen sagde i sin første bemærkning om finansieringen

vi går ud og stjæler folks kontanthjælp at finansiere den her plan det er jo med den kontanthjælpsreform der bliver gennemført at vi sikrer at unge under tredive år går fra passiv forsørgelse

bedre konkurrenceevne for danske virksomheder så det er ikke noget tyveri fra kontanthjælpen men det er effekterne af de ting der sker

det jo er akkumuleret over en årrække

fire tusind tre hundrede og fem og tyve milliard

man kan se forholdet men jeg synes

vækstpakken skaber herre thomas jensen taler om

thomas jensen ikke bekræfte at tallet er lidt anderledes hvis man læser bemærkningerne til lovforslaget det står på side seks anden kolonne øverst

er det rette tal det der står i lovforslaget eller det som

renoveringen af almene boliger og finansiel fremrykning betyde en øget beskæftigelse på to tusind og i to tusind og fjorten forventer vi

kommer jo fra lavere selskabsskat som bidrager til det

i beskæftigelse boligjobordningen bidrager med cirka

af tiltag der alt sammen bidrager til

som ufaglærte og andre gode folk som kommer i arbejde det synes jeg vi skal glæde os over

med seks tusind personer i to tusind og fjorten

og det er derfor vi er en del af den her aftale

er optaget af at sikre private arbejdspladser jeg synes bare vi skylder hinanden at være ærlige omkring

kommer med et tal på ethundrede og halvtredstusind

men det der er konsekvensen af den vækstaftale

er altså desværre at tallet kun er syttentusind det er et godt skridt

men vi må også sige at der er behov for mere

være mulighed for at danmark får en stigning i den private beskæftigelse

vi skal glæde os over at vi er ved at skabe så gode rammer

sikre den offentlige velfærd vi får et råderum til at der kan ansættes op til titusind flere i den offentlige sektor når

tusind og tyve og det synes et rigtig rigtig flot

en kommentar til at venstre igen og igen kalder det en fin lille plan hvis man ser på hvad venstre

danmark som vækstnation så ville venstre bruge cirka fire milliard kroner om året på at skabe vækst og beskæftigelse den her plan sikrer at der bliver brugt cirka tolv milliard kroner året frem til to tusind og tyve på at skabe gode danske arbejdspladser så hvis det her ifølge venstre er en fin lille plan

man jo sige at venstres tidligere politik

selskabsskatten og finansierer det ved en lavere vækst

dennis flydtkjær jo gerne vil danne et alternativt flertal med nemlig venstre liberal alliance og konservative

gerne have negativ eller nulvækst i den offentlige sektor og det betyder store store nedskæringer det vi siger er at hvis man følger den plan vi nu vedtager så sørger vi for at der bliver mere til fælles velfærd i fremtiden og det synes jeg at danskerne skal glæde sig rigtig rigtig meget over det betyder at vi får mere fællesskab

går langt ud over det som dansk folkeparti sagde

er blevet til en styrkelse af den offentlige

otte nu siger man selv nul

af selskabsskatten hvordan hænger det sammen altså hvilken

og det betyder jo at vi har taget bestik af situationen og taget de instrumenter i anvendelse som vi synes der skal til for at skabe mere vækst og beskæftigelse her og nu og ikke mindst i fremtiden og det gør at vi i to tusind og tyve her råderum til at sikre at

for at løse konkrete opgaver for eksempel inden for sundhedssektoren det kan uddannelsessektoren og det håber jeg da på at dansk folkeparti måske en dag kunne tænke sig at bakke op om

jo sådan at de partier som dansk folkeparti gerne vil lave politik med venstre konservative og liberal alliance vil skære ned i den offentlige sektor ved at have nulvækst eller minusvækst så der er et klart valg for for dansk folkeparti og alle vælgere ved næste folketingsvalg

sænkes gradvis fra de fem og tyve procent i dag ned til to og tyve procent i to tusind og seksten i dansk

er vi ikke med i den her del af vækstpakken

vi mener man kunne bruge pengene mere målrettet på andre skatter og afgifter

få en bedre effekt af det vi har også bemærket at blandt fagfolk er der meget delte meninger om

af selskabsskatten i relativt dyr i forhold til

tiltrække investeringer men hvis man kigger på hvordan selskabsskatten

ja så kan man se på kurven at det er investeringsniveauet i danmark også selv om

selskabsskatten ikke er den eneste parameter der gør det attraktivt at drive virksomhed i danmark

om der er en god infrastruktur

har en uddannet arbejdskraft

og hvordan de fremtidige indtægtsmuligheder ser ud for den branche der nu

er også hele beskatningsgrundlaget hvordan de forskellige afskrivningsregler er så

og ikke kun selskabsskatten der gør om man slår sig ned i et land

kigges på

langt størstedelen af provenuet til

at de små og nystartede virksomheder ikke har de store overskud fordi de netop er i en opstartfase

hvis man kigger på hvor fremtidens arbejdspladser bliver skabt så er det jo hovedsagelig i de små og nystartede virksomheder ellers vil jeg sige at skulle man

set sagt synes jeg man skulle kigge på at lempe nogle afgifter i stedet for

finansieringen fordi man finansierer det ved at lave nulvækst i det første par år og så en lavere vækst frem mod to tusind og tyve vi har jo sagt

at der heldigvis bliver flere muligheder på sygehusene for at kunne helbrede fremtidige sygdomme derfor mener vi at er behov for en trods alt stadig væk beskeden vækst på nul

rabatordningen ved konvertering af kapitalpensioner

da vi behandlede skattereformen og vi stillede

en så kort periode med konvertering så det undrer os lidt hvorfor

men det er trods alt positivt må man sige for det

pensionsselskaberne skal ud og lave brandudsalg eller andre ting for

kapital hvis danskerne vælger at konvertere

at rigtig mange vælger at gøre afslutningsvis kan jeg

det er helt i orden jeg synes at det er fint men det ændrer jo alligevel ikke ved at en meget stor del af finansieringen af den samlede vækstplan

at man laver forringelser for kontanthjælpsmodtagerne

at det var vigtigt at tage penge fra nogle af de fattigste i samfundet

hvorfor var det dér pengene skulle hentes når der er masser af eksempler på at folk tjener styrtende med penge og vi kan se at en del af den samlede plan går til at lette

og det er fordi den bedste måde man kan hjælpe folk på kontanthjælp

boligjobordningen er håndværkerrelateret arbejde

er en god rød tråd i at de steder hvor vi så finder pengene

attraktive arbejde at der kommer flere arbejdspladser

sætter kontanthjælpen ned for alle under tredive år hvordan får en kontanthjælpsmodtager arbejde bare

siger at den samlevende de er ikke gift men samlevende skal betale

hvordan kommer der arbejdspladser ud af det

finder nogle penge man samtidig bruger til at

arbejdspladser som typisk vil hjælpe dem som har de laveste

der er ligefrem et pengetræ der står lige ude foran folketinget og

vi ikke synes at det er specielt sjove reformer vi har deltaget i

at forbedre danmarks konkurrenceevne hjælpe med at finde nogle arbejdspladser

med til at sikre at der er en god vækst i de offentlige budgetter

selv interessant spørgsmålet er om dansk folkeparti er standhaftige nok til

venstre at man gerne vil have selskabsskatteprocenten ned på

er bange for at dansk folkeparti måske efter et valg skulle

at der også kommer skatteindtægter ind så

have en pæn vækst i de offentlige

så vi sikrer at vi for

malplaceret at man snakker om at man

på et eneste tidspunkt frem mod to tusind og tyve kommer op på de nul

ikke på et eneste tidspunkt frem mod to tusind og tyve kommer op på det

synspunkt er bedre med en økonomisk politik der indebærer at der er råd til godt tyve milliard kroner mere frem til to tusind og tyve til at sørge for at

regeringen lægger op til eller om

foretrækker en økonomisk politik der indebærer

man laver reformer som gør dansk økonomi mere konkurrencedygtig

frem mod to tusind og tyve men først i to tusind og tyve kommer man op

offentlig velfærdsmassakre men det synes man

ser vi egentlig ret ens på at der vil være store problemer hvis

er nulvækst hvilke konsekvenser kunne det for eksempel have på på ældreområdet eller sundhedsområdet hvis hvis venstres nulvækstpolitik

og sagde hvad det har af konsekvenser med en nulvækst som stiger langsomt

håndtere at der kommer flere og flere ældre skal der

det er svært at holde en lav vækst hvis man nu vælger at sige nulvækst

af øvrige initiativer understøtter dansk økonomi målet er at genoprette dansk økonomi og sikre titusindvis af ledige danskere det som de hungrer mest efter nemlig

for at realisere deres drømme og muligheden for at give deres børn en god fremtid regeringen har allerede gjort meget for at holde hånden under økonomien vi har således gennemført omfattende initiativer til at øge efterspørgslen for eksempel via offentlige investeringer

investeringsvinduet til gavn for dansk erhvervsliv vi har fastholdt tilliden til dansk økonomi ved at føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik med strukturel

vi har gennemført en række reformer herunder en ambitiøs skattereform som giver reelle skattelettelser til danskerne

kan give mere end titusind danskere mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet derudover gennemfører vi reformer som har til formål at inkludere flere danskere i vores arbejdsfællesskaber

og reform af kontanthjælp alle kan gøre nytte vi efterlader ingen disse reformer er nødvendige men der er fortsat et behov for at styrke vores konkurrenceevne og styrke danske virksomheders muligheder for at skabe øget indtjening og skabe ny vækst kun på den måde kan vi øge efterspørgslen og sikre finansieringen af vores velfærdssamfund når jeg siger øge efterspørgslen

det selvfølgelig efter dansk arbejdskraft og på den måde øger

at der er nok penge til at betale for det

dansk økonomi skal nok komme ud af

det nuværende økonomiske dødvande det tvivler jeg ikke på vi skal nok på et tidspunkt opleve vækst men vi får kun fuldt udbytte af et kommende opsving hvis vores samfundsøkonomi er sund og vores virksomheder

kan danmark havne i en længerevarende lavvækstfælde med flere ledige til følge det er ikke et kønt

scenarie for nogen af os derfor er vækstplanen vigtig og rigtig det skal være mere attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i danmark det skal kunne betale sig for danske virksomheder at øge investeringerne i danmark frem for at søge til udlandet

derfor er det vigtigt at vores selskabsskat isoleret set ikke er årsag til at virksomheder fravælger danmark derfor er det en god idé at sænke

selskabsskatten fra fem og tyve til to og tyve procent ikke sådan at forstå at en lavere selskabsskat i sig selv løser vores udfordringer på ingen måde en lavere selskabsskat er blot et element ud af flere samlet set kan radikale venstre tilslutte sig nærværende

venstre går efter at tage penge fra de uddannelsessøgende går efter at tage penge fra kontanthjælpsmodtagerne nogle unge under tredive år mister små fem tusind kroner om måneden nogle kombinationer af forsørgere hvor den ene har su og den anden

godt nok er i arbejde mister over otte tusind kroner altså børnefamilier mister otte tusind kroner om måneden på det man laver her og så bruger man hovedparten af pengene på at give lettelser til selskaberne det vil sige til de store selskaber der i forvejen tjener styrtende med penge er det bare udtryk for radikale venstres

sociale politik at tage fra de fattigste

for os er selskabsskattelettelser eller andre initiativer andre lettelser af skat jo blot et middel til at forbedre vilkårene for danskerne forbedre de sociale vilkår og der bliver vi altså nødt til at se på

som er uden for vores arbejdsfællesskaber på en måde så vi får dem tættere på arbejdsmarkedet og så vi får dem væk fra forsørgelse der må man bare sige at den måde som videre har skruet kontanthjælpssystemet

ikke har hjulpet flere danskere til at komme ind i vores arbejdsfællesskaber derfor

otte tusind kroner fra dem om måneden

miste fem tusind kroner om måneden

at de af den grund kommer i arbejde

ikke få bare ét eksempel på det hvordan kommer mennesker i arbejde

spørgeren er meget optaget af er kun ydelser altså kun at se på hvad det er for nogle penge folk får fra det offentlige

overser alle de andre aspekter

reform af kontanthjælpssystemet hvor det handler om at vi stiller krav til dem der godt kan fordi vi gerne vil have at de kommer hurtigere i gang med en uddannelse frem for at de faktisk

er for længe om at komme i gang med en uddannelse og dem som ikke kan som har brug for yderligere hjælp som har psykiske problemer eller som har vanskeligheder ved at læse og stave

en håndholdt indsats en hjælp sådan at de så at sige kan blive kvalificeret til at komme ind på arbejdsmarkedet

om selskabsskattelettelser med lovforslaget nedsætter vi selskabsskatten fra de nuværende fem og tyve procent til to og tyve procent i

seksten startende med en nedsættelse på en halv procent i

er at vi laver den selskabsskattelettelse

og bankerne som altså ikke får glæde af de lavere skatter det er altså en selskabsskattelettelse med begrænsninger fornuftige begrænsninger konkret nedsættes selskabsskatten nemlig så den ikke får virkning for overskud ved udvinding af olie og naturgas

samtidig hæver vi skatten på de dele af nordsøolien og gassen som ikke er omfattet af eneretskoncessionen endelig vil lønsumsafgiften i den finansielle sektor blive hævet svarende til hvad der tjenes på den lavere selskabsskat i sf er vi tilfredse med at

på den måde ikke bare automatisk nedsætter selskabsskatten men målretter den og tænker over hvor den giver mening hvad angår vækstplan dk

giver det mening at bane vejen for vækst og beskæftigelse

det gør det fordi vi slet og ret er nødt til at forholde os til en verden hvor vi befinder os i en stadig konkurrence med landene omkring os

der betyder omkostningerne for virksomhederne noget i en tid hvor private investeringer er faldet de udenlandske investeringer er stagneret og hvor virksomhederne opbygger opsparing skal det være attraktivt både at drive og etablere virksomhed i danmark vi er fuldt ud klar over at selskabsskattesatsen blot er en ud af flere parametre som virksomheder ser på når de overvejer at lægge investeringer og arbejdspladser i danmark men det et parameter der har en vis signalværdi og vi håber hermed at signalet bliver opfanget af de virksomheder der overvejer at investere og lægge arbejdspladser

heldigvis er danmark på mange måder et attraktivt land at investere i som førende grøn nation

er danmark heldigvis attraktivt regeringen har med vækstplanen taget en lang række initiativer for at få gang i investeringer vækst og jobskabelse og en god del af initiativerne skaber helt konkret lettere vilkår for danske virksomheder og øger deres konkurrenceevne det forventer vi naturligvis også at virksomhederne reagerer positivt på

selskaber så

er så godt at man samtidig med at man godt nok siger at man ikke sænker skatten for selskaberne ude i nordsøen

fredet deres fritagelse for yderligere beskatning det synes jeg ikke er så godt jeg synes heller ikke

har gavn af skattelettelsen hvorimod de banker der ikke

til at betale så der er nogle banker der virkelig får noget ud af det her

det enkle spørgsmål hvor mange arbejdspladser regner sf med at det skaber at forære selskaberne fire milliard

kan vi jo også bemærke som jeg gjorde i min ordførertale at

jo den diskussion som vi har haft her også tidligere ved andre ordførertaler

det som er forventningen er at med vækstplanen og regeringens øvrige øvrige initiativer

og hvordan det forhåbentlig vil vil blive der må vi sige og det synes jeg er en vigtig pointe at det der er vores ansvar her i folketinget som politikere er at forsøge at skabe alle de rammer vi overhovedet kan for

hvad der spares på de uddannelsessøgende på

men også det at man tager dem fra to grupper der i forvejen ikke har ret meget

så ikke enige om at beskæftigelseseffekten af den sænkning af selskabsskatten

et af de forslag vi som sagt diskuterer i dag men

også forslag i vækstplanen for eksempel boligjobordningen som vi kommer til senere

på kort sigt også vil have en jobeffekt

diskutere hvad der er dyrt og hvad der er billigt det jeg vil hæfte mig ved er at vi med vækstplan dk forsøger alt hvad vi kan med alle gode forslag

skabe nogle gode rammebetingelser for erhvervslivet i danmark sådan

gode rammevilkår og at det er vigtigt at sænke selskabsskatten fordi det har betydning for danske virksomheders investeringer

attraktivt det er at drive virksomhed i danmark jeg skal bare høre hvornår den erkendelse er kommet til sf for hvad var sfs bevæggrund for

jeg håber at sfs ordfører kan forklare hvorfor sf

ikke kun i morgen men også i årene fremover gerne en intelligent velfærdsstat hvor vi får indrettet

ikke kun i morgen men også på sigt kræver det at der er vækst i samfundet og at der

skabe arbejdspladserne må man se vækstplan dk som et samlet hele som et bud på

forskellige skruer vi kan skrue på for at få gang i vækst og beskæftigelse

parameter ud af flere de har en vis signalværdi og vi håber på at der bliver kvitteret

nogle nye arbejdspladser så det er vores håb at det set som et samlet hele vil kunne give det bidrag til

andre det skal man glæde sig over

der har været lidt diskussioner også

vil høre om ordføreren kan oplyse mig om om det er en enig

kan sige er at i sf

sikre en fremtidig velfærdsstat som kan tage hånd om de problemer og udfordringer vi står over for som samfund og vi er meget interesserede i at få skabt

vi ser vækstplan dk som et godt bud på hvordan man kan gøre det

og fjorten via den såkaldte boligjobordning vi vender tilbage til men det er alligevel nok værd at nævne lige nu at

at boligjobordningen koster en en halv million kroner per job og derfor er misbrug af

ser vi så efter hvad der sker efter at boligjobordningen er udløbet

vækstplanen minus tusind job

private sektor langt overstiges af det

sigt er det mere end otte tusind job

den offentlige sektor der forsvinder permanent på grund af den her såkaldte vækstplan

man siger godt nok at på sigt kommer der flere i arbejde

lige ligger for

er det ved at man siger at selve jobeffekten af at sænke uddannelsesstøtten at selve jobeffekten af

sænke kontanthjælpen altså at sænke kontanthjælpen for en ung under tredive år med cirka fem tusind kroner om måneden at sænke kontanthjælpen for et par med et barn med cirka otte tusind kroner om måneden i de tilfælde hvor der er en i arbejde og en på

altså at en sænkning af ydelser til dem der er arbejdsløse

sænker ydelserne til en arbejdsløs jeg ved godt er nogle der mener at så bliver folk fattigere og når de bliver fattige bliver de mere interesserede i at tage det mest elendige arbejde til den ringest mulige løn jeg tror ikke på den filosofi og det er altså også sådan at der

noget belæg for

at folk bliver fattigere så kommer der flere arbejdspladser i samfundet det

at der er en der tager et job en anden ellers

kommer ikke flere job i samfundet som helhed ved at skære i ydelserne

belæg for ud over nogle teoretiske beregninger

så det med selskabsskatten

ingen belæg for at en lavere selskabsskat giver flere job der er nogle håb om at

når man søger til et land for at lave en

kigger man jo på uddannelse på velfærd på en masse forskellige forskning på selve miljøet i landet en lang række ting hvor selskabsskatten

hvor en fabrik bliver lagt og det er altså alle mulige andre parametre

ellers skulle de lande der har lavere selskabsskat jo også have de fleste fabrikker og det har de som bekendt

konkurrencevilkår end tyskland som har en højere selskabsskat end danmark

skal skabe ethundrede og halvtredstusind job

med selskabsskatten og den del af vækstplanen jo stort set ikke kan måles i form af flere job

det der ligger i det vi behandler i dag er ingenting i forhold til at skabe beskæftigelse der er ingen der

på den måde får en stigende beskæftigelse

at pege på de der målsætninger om ethundrede og halvtredstusind job

det lovforslag vi behandler i dag

og give dem til selskaberne i form af

noget helt andet for at skabe ny beskæftigelse

partier var i valgkamp og dengang var liberal alliances budskab klart at de høje skatter

og gør os fattigere end vi kunne have været

derfor var vores løsning også klar skatten skulle ned og konkurrenceevnen op det blev afvist af de partier der i dag sidder i regering de sagde at det ikke forholdt sig sådan at man kunne sætte skatten ned og få bedre konkurrenceevne skabe vækst og skabe arbejdspladser

radikale og de startede med at hæve en række skatter og afgifter

for cirka fem milliard kroner

i partiernes første finanslov liberal alliance advarede meget kraftigt imod det

to tusind og tretten og liberal alliance præsenterede regeringen for en plan der kunne have sænket forbrugsvæksten i det offentlige og

på at hæve konkurrenceevnen for virksomhederne men vi blev afvist regeringen ønskede ikke den slags regeringen ønskede ikke engang at diskutere det stor var glæden derfor hos os da det viste sig at regeringen måske alligevel havde alligevel havde lyttet til blandt andet liberal alliance regeringen fremlagde en vækstplan som gjorde det stik modsatte af hvad regeringspartierne sagde de ville i valgkampen og

regeringen under finanslovsforhandlingerne for to

den absolut ikke ville nemlig at holde igen med væksten i det offentlige

behandler vi nu og det støtter liberal alliance helhjertet

og en særlig skat for virksomheder der udvinder udvinder olie i nordsøen de skatteforhøjelser skal neutralisere effekten af selskabsskattelettelsen for banker og olieudvindingsselskaber

de hverken får en skattelettelse eller en skatteforhøjelse vi havde helst set at de også fik en skattelettelse

vi accepterer det her fordi en selskabsskattelettelse fra fem og tyve procent til to og tyve procent

skal tro at den med det her overhovedet har løst danmarks økonomiske udfordringer det danske skattetryk samlet set er stadig verdens største og det er stigende da regeringen kom til havde danmark et skattetryk på syv og fyrre

procent af bnp det første år fra to tusind og elleve til to

tolv steg det med nul

til otte og fyrre procent af bnp og i år fra to tusind og tolv til to

tretten stiger skattetrykket i danmark igen med

procentpoint af bnp

være to procentpoint højere end det var da regeringen overtog magten i danmark i to tusind og elleve det skal vi naturligvis have gjort noget ved men jeg har før haft den her samtale med finansministeren og det virker ikke som om han overhovedet interesserer sig for problemstillingen så det må nok vente indtil regeringen har fået en anden farve

og som giver det rigtige perspektiv for udviklingen i det danske samfund en kontanthjælpsreform som betyder at der er større tilskyndelse til at arbejde og som også sikrer at man får et bedre og mere værdigt liv i forhold til at komme nemmere ud på arbejdsmarkedet

længere har de ældste kandidater

danmark er lige under otte og tyve år syv og tyve

så alt i alt er det en fornuftig finansiering hvad så med selve indholdet som vi diskuterer her i dag ja danmark er jo altså kolossalt udfordret vores produktivitet er ikke høj nok

for dyrt et omkostningsland at producere investere og

udvikle i så derfor skal vi se på

det billigere og enklere at investere i det danske samfund

er der skridt i den rigtige retning i aftalen som

med regeringen et af elementerne er jo det som vi diskuterer lige her

de lande vi normalt sammenligner os med

et vigtigt parameter at man kigger på omkostningerne kigger på bundlinjen

mest ud af investeringerne og der er mange parametre der betyder noget uddannelsesniveauet logistikken

sociale mobilitet men et af de vigtigste

bundlinjen og der betyder det noget at vi sikrer at det bliver billigere at producere i danmark så elementerne

omkostningsstrukturen for de danske virksomheder trækker i den rigtige retning

i den rigtige retning at vi med forslaget her også er med til at øge lønsumsafgiften og nordsøskatten det synes vi er forkert det trækker også i den forkerte retning i forhold til investeringer i den finansielle sektor som er den største arbejdsgiver i hovedstadsområdet og som skaber rigtig mange gode innovative løsninger for andre erhverv og er med til at sikre

hele taget får lånt nogle penge i det danske samfund til investeringer i samfundsudviklingen det skaber også lidt stilstand i

nordsøudviklingen at man for en stor del af selskabernes vedkommende hæver

det er vi imod men vi har accepteret forholdene omkring lønsumsafgiften

får sænket selskabsskatten og så får neutraliseret den i forhold til den finansielle sektor men det er altså ikke en blomst der er groet i den konservative have så vi kan fra det

forslag som trækker i den rigtige retning ros skal regeringen jo også have en gang imellem selv om den ikke fortjener det

med forslaget her og de resterende forslag vi har

kan få en tiltrængt ros for nogle forslag som trækker i den rigtige retning

næsten sneglefart måske lidt hurtigere

flytte en masse indkomster til schweiz

kan komme helt ned på nul

mener at det er helt forståeligt at når novo nordisk har skabt nogle værdier i danmark i form af nogle patenter

så kan man tilsyneladende med konservativ velsignelse flytte indkomsten ned til et andet land til schweiz hvor skatten er meget mindre end i det land hvor værdierne er skabt er det

kan bygge store voldgrave rundt omkring danmark

aktiviteter ikke kan flytte frem og tilbage ni og halvfems procent af deres aktiviteter foregår uden for danmarks grænser og hvis vi skal bibeholde

i danmark må den selvfølgelig også kigge på hvordan den kan optimere

et af parametrene er hvor man betaler skat

i dag diskuterer hvordan vi får sat selskabsskatten ned fra fem og tyve

i schweiz når jeg spørger

det fordi det regelsæt som det drejer sig om

og selve sagen som nu er kommet frem i offentligheden er rejst i vk regeringens tid så var det forkert lovgivning vk lavede i sin tid var det forkert

det gør de altså ikke hvis de bliver jaget vildt af for eksempel skattevæsenet hvilket jeg synes skattevæsenet desværre har en tendens til over for de store virksomheder som skaber vækst i det danske samfund der kan man kun appellere til at skatteministeren ligesom beroliger sine folk og siger det er godt for danmark at vi har novo nordisk i danmark det er godt for danmark at vi har andre store virksomheder så kan man kigge på patentbeskatning og det synes

patentboks eller noget i den stil som betyder at patenter bliver i danmark og ikke flytter til udlandet men det er

set har været rimelig rimelig

optaget af at skabe ordinære job i den private sektor få skabt

få flere investeringer

undgå at der flytter arbejdspladser

har været den helt overordnede målsætning for

er vi jo fuldstændig klar over

ikke er en enkelt opgave

der er tale om nogle meget komplekse problemstillinger som dansk økonomi

derfor derfor har vi også i den her plan foreslået mange forskellige virkemidler virkemidler hvoraf nogle virker på kort sigt og andre virker på lang sigt nogle virkemidler skal stimulere efterspørgslen i højere grad end andre virkemidler der har mere langsigtede perspektiver om nogle strukturelle ændringer

hvor investeringsniveauet bliver sat i vejret tiltag hvor vi letter virksomhedernes økonomiske byrder på forskellige måder ikke bare ved

vi letter på andre måder end det tiltag hvor vi

satser på efter og videreuddannelse ud fra at denne regering

er helt bevidst om at hvis vi skal klare os på fremtidens arbejdsmarked og

forudsætter det at

er på arbejdsmarkedet er veluddannede

kan blive uddannet til at blive faglærte og få en opkvalificering og tiltag hvor vi

tilskynder til mere forskning mere udvikling mere innovation med med andre ord

en lang lang række

fordi det er det som er er meningen

nogle der har kritiseret at at vi

de rige i samfundet jeg tror

er klogt at vi udelukkende diskuterer

fordelingspolitisk kontekst fordelingspolitik er vigtig det

opdraget med og mener stadig væk er vigtigt

så må sige får mennesker ud af passivitet og ind i et aktivt liv på arbejdsmarkedet

så meget ved at man har en fuldstændig smuk fordelingspolitik hvor vi får en meget vidtstrakt grad af lighed i vores samfund hvis den samlede kage bliver

vi

er lykkedes ganske

det her finansieres af en lavere vækst

er rigtigt nok i den forstand at der i regeringens

i gennemsnitlig vækst i de offentlige udgifter

og tyve forudsat at vi kunne få kontanthjælpsreformen i land forudsat at vi kunne få en su reform i land forudsat at vi kunne få de der forskellige reformer gennemført derfor er hele kontanthjælpsreformen og også su reformen jo en

som vi nu sætter ind her i sammenhæng med en vækstplan det som

at vi får en gennemsnitlig vækst på

ikke særlig høj vækst

ses i sammenhæng med at der er en række uforbrugte ressourcer ikke mindst i

som de så får mulighed for at kunne bruge i to tusind og fjorten

synes vi er en meget fornuftig ting at det er

det indgår jo også i i

de offentlige udgifter så jeg synes ikke

udvikling som vi har lagt frem her i vækstplan dk enhver kan jo se at der ikke er tale om en udvikling

udgifter som betyder at der bliver fest i de kommende år

bliver smalhals det tror jeg at alle er klar over

ikke tale om nulvækst som andre partier her i folketinget godt

er tale om en indrømmet begrænset vækst

mindre end vi havde forudsat

vi stadig væk kan håndtere

er rimelig godt

erhvervsliv

en vækst

var i stand til at lave en løsning som forhindrer at de langtidsledige der jo ryger ud af dagpengesystemet

enhedslisten kritiserer regeringen meget og og i meget af partiets retorik antyder

det er helt forkert man kan være

vækstplan og den debat kan vi jo tage

det er også derfor at venstre

haft meget svært ved at finde en grimasse der kunne passe

er jo helt tydeligt

venstre havde haft en forestilling om at man kunne køre en valgkamp mod den her regering gående på

optaget af fordelingspolitik

forholde sig til de mennesker der

dem der arbejder i produktionen i det her land

optaget af produktionsjob det er vi

været hele tiden vi er optaget af

ordinære

mest ambitiøse plan for at adressere det problem som mange mener er det væsentligste i dansk økonomi i de her år

hvordan vi sikrer investeringer hvordan vi forhindrer at der flytter job

at det bliver seriøst når venstre siger at

som jeg har sagt flere gange er

har mange forskellige elementer i sig og som

så må sige trækker forskellige instrumenter frem vel vidende

sagt tidligere at det

det største element i lovforslaget i dag er at der skal gives fire milliard kroner i årlig skattelettelse til erhvervslivet hvor mange job regner regeringen med

så kæk at man tager adfærd med så er det to milliard

finansieringsudfordringen er tre milliard men skidt

om man skulle bruge så mange penge på det men man kan ikke se det isoleret det indgår jo en større sammenhæng hvor vi har andre tiltag

forskellige andre lettelser med for erhvervslivet og hvor vi siger

hvor andre lande

derfor har vi så sagt ok

jobeffekt men jeg synes stadig væk

det giver mening at vi diskuterer det

at se selskabsskattelettelsen i sammenhæng med

investeringer de andre lettelser af forskellige byrder for erhvervslivet det drejer sig om

det drejer sig om boligjobordningen som genindføres og

ikke at skatteministeren har grund til i forhold til effekten af selskabsskattelettelsen men det kan måske skyldes at skatteministeren

at skatteministerens parti mente at en forhøjelse af selskabsskatten til otte og tyve procent var gavnlig for dansk økonomi jeg tror at det samlede beløb som

og sf gik til valg på at skatterne skulle hæves med var sytten milliard kroner det var vi nogle der mente

gavnligt for dansk vækst men det gjorde ikke noget man havde en en løsning så derfor forstår jeg godt hvorfor skatteministeren synes at det er lidt svært at skulle svare herre frank aaen på hvorfor det

sænke selskabsskatten til to og tyve procent men igen som jeg har sagt tidligere skal man jo glæde sig over når folk

anderledes på tingene jeg skal bare høre hvornår er det at skatteministeren opdager

lavere selskabsskat er gavnlig for dansk økonomi og højere selskabsskat

jeg bare siger er at planen skal ses i en helhed planen skal ses i en helhed for der er mange forskellige elementer i den her plan

meget ambitiøst vækstplansforslag som vi fremlagde omkring den første marts

og det lykkedes til sidst at nå frem til et

bare nogle ting i den tale som skatteministeren holdt som

lidt opmærksomhed en ting er at man har skiftet

finansieringselementerne i vækstpakken

lavere end regeringen selv havde lagt op

husker meget forkert var meldingen fra udenrigsministeren da man fremlagde

og tyve planen at det var sfs politik at det offentlige

der tidligere var helt afgørende for den offentlige økonomi

regeringen mener at det man meldte ud tidligere var for meget

for mindre venstres ambition er større det er rigtigt

de bandbuller der blev anvendt tidligere om

det skal man da trods alt også glæde sig over

pedersen kører frem med de er da meget mere optaget af at høre hvad vil venstre skære ned

fører frem hvad bliver konsekvenserne af den nulvækst i de

udgifter som venstre vil have på sundhed og på uddannelse er det rigtigt som vi kunne forstå i dag

have brugerbetaling på de videregående uddannelser for at kunne

med andre ord alle de usikkerhedselementer

i den nulvækstpolitik som venstre kører frem med tror jeg da at vælgerne er langt mere interesseret i at få nogle forklaringer på frem for det der fnidderfnadder

er den helhed som vismændene beskriver ved at sige at det giver et minus i beskæftigelsen på tusind i

det den helhed der skulle gøre os glade for selskabsskattelettelsen eller er det

erkendelse skatteministeren er nået frem til

meget utilbøjelig til at give venstre ret i noget som helst at jeg kan huske at skatteministeren da han havde en anden rolle i samfundet var af en helt anden opfattelse af

de mener faktisk at vækstplanen har en række positive effekter på vores økonomi så er det rigtigt at de fremdrager to tusind og femten men jo erkender

udgifter der ikke er så stor som den ellers ville have været

ikke tale om der er tale om at den ikke er så stor som den ellers ville

positiv beskæftigelseseffekt af det her

og oppositionens samlede vækstplan det er vel realiteten i det jeg vil nu alligevel godt spørge skatteministeren om han synes at det er rigtig godt

noget godt mål at have at beskæftigelsen falder i

og femten det andet jeg godt vil spørge

et svar på hvornår skatteministeren analyserede sig frem til at

vækst i den offentlige sektor gør at vi

marxist han ved godt

og og det gør det da også her derfor kommer der naturligvis en en konjunkturvending jeg ved ikke om den kommer før næste folketingsvalg

heller ikke man skal vurdere to tusind og femten ud fra de beregninger der er lavet her

her afhænger også af hvordan de generelle konjunkturer udvikler sig og hvordan de europæiske konjunkturer

som får en speciel effekt i

at konjunkturerne vender på et tidspunkt hvornår jeg så troede på at nul procent procent

per clausen bare dobler op eller

jeg tog højde for da jeg sad og skrev min ordførertale men det er så vækstpakkens andet skatteforslag og det forslag indeholder en række lempelser af de energiafgifter som jo nok er verdens højeste nemlig de danske vi bryster os alle sammen af at have grønne hensigter men vi må også konstatere at disse afgifter har svækket danske virksomheders konkurrenceevne og for venstre er det centralt at en grøn omstilling går hånd i hånd med gode konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv

derfor var det også som jeg har sagt tidligere et centralt krav fra venstre at vi med vækstpakken skulle lempe de meget høje energiafgifter som jo som sagt risikerer at koste arbejdspladser i danmark der er en række elementer på energiområdet som berøres med dette forslag jeg skal ikke stå og nævne dem alle sammen det afgørende for venstre er at vi får virksomhedernes omkostninger til energiafgifter lempet for det nytter ikke noget at vi kører med energiafgifter

at vi flytter arbejdspladser ud af landet og måske endda til andre lande hvor de miljømæssige og energimæssige forhold ikke er på niveau med de danske

den dobbelte udfordring og det dobbelte problem

måske også til en produktion der ikke er

vi kan levere herhjemme så tingene skal gå hånd i hånd og der er en række lempelser

også på dette punkt i vækstpakken men igen er der tale om et skridt i den rigtige retning

jeg vil også gerne fremhæve at forslaget

lemper kreditvilkårene for en lang række små og mellemstore virksomheder i forhold til afregning af moms vi ved at det er en af de store vækstudfordringer for danske virksomheder at kreditterne er presset at likviditeten er beskeden

set i forlængelse af det sidste lovforslag hvor den lavere selskabsskat

at det vil kunne føre til at en række pengeinstitutter vil blive presset på deres udlån derfor har det også været vigtigt for venstre at sikre at vi modsvarer det med bedre kreditvilkår i forhold til afregning af moms for små og mellemstore virksomheder vi regner med at denne del af vækstpakken kan give en hjælpende hånd til de virksomheder for hvem det er adgangen til kapital der er en af de store hindringer

giver vi en hjælpende hånd det er næsten

kan beholde det skulle gerne være med til at sikre bedre likviditet og bedre rammer for investeringer

lad mig tage et helt konkret element i lovforslaget som er et skridt i den rigtige retning men nok desværre ikke nok det drejer sig om de lempeligere regler

affald af hensyn til eu regler og statsstøtte

er reglerne tidligere blevet strammet for

er med på at lovforslaget her indeholder en lempelse men meldingerne fra shredderbranchen

er at vi ikke er kommet langt nok

jeg er ked af at det ikke er lykkedes at finde en bedre model andre lande har fundet løsninger på problemet og jeg håber virkelig at idérigdommen fortsat kan leve på det her område jeg har selv været helt nede i maskinrummet i denne sag men jeg må stadig væk sige at jeg har en ambition og et håb om at vi kan finde en bedre løsning at vi kan finde en løsning så vi ikke

problemet men får gjort noget mere der er også midler i den aftale vi har lavet

investeringsstøtte til shredderbranchen og jeg håber at

afsøgt endnu en gang for at sikre at vi ikke står med

fastholde mange hundrede arbejdspladser i danmark jeg kan

helt bag regeringen hvis regeringen finder veje

er det stensikkert at vi fra venstres side bakker op

men det er et skridt i den rigtige retning og for venstre er det afgørende

vi skaber vilkår som sikrer at virksomhederne finder det attraktivt at investere i danmark så vi kan skabe

skattelettelser primært for de rigeste danskere sagde man jo at der var råd til både velfærd og skattelettelser og dengang var velfærd vist en vækst på mindst

andet energiområdet er det ikke de ting som venstre nu ruller tilbage sådan at venstres skattelettelser til de rigeste danskere nu bliver betalt af en lavere vækst i den offentlige sektor

var det en historisk skatteaftale det var den største nedsættelse af skatten på arbejde siden indkomstskatten blev indført i nitten hundrede og tre

det gjorde vi ad tre omgange og i størst omfang i to tusind og ni jeg indrømmer blankt at

opbakning til det fra de nuværende regeringspartier men ikke desto mindre mente regeringen jo at det var en god idé at fortsætte i sporet med at sænke skatten på arbejde det lavede vi så en aftale med regeringen om

den skattereform som herre per clausen ikke var en del af og som de nuværende regeringspartier

var fuldt finansieret det er der ikke nogen tvivl om jeg ved godt at vi har haft mange diskussioner herom men det var en skattereform som var med til at gøre danmark mere konkurrencedygtig og som var med til at sikre bedre vilkår

afgifter som venstre hævede

åbenbart ikke råd til de skattelettelser på den måde som venstre finansierede dem

på en anden måde nemlig ved at angribe velfærden og tage pengene fra de økonomisk dårligst stillede danskere det er endt med at venstre får finansieret sine gamle ønsker om at

finansieret nemlig ved en sænkelse af de offentlige udgifter

jeg forstå at når enhedslisten tidligere beskyldte skattereformen fra to tusind og ni for at være

det forkert fordi den var finansieret

man må bare sige at da vi lavede en skatteaftale og en skattereform i to tusind og ni var det oven på et skattestop siden er der jo kommet nye skatter og afgifter fra den her regering der har været en energiaftale som også har gjort det dyrere at

arbejdspladserne ud så flytter væksten ud og spørgsmålet er om der ikke også

steder i verden hvor man ikke udnytter energien nær så godt som vi gør herhjemme og ej heller nær så

og andre tiltag ved at pålægge dansk erhvervsliv en masse skatter og afgifter blandt andet sådan at der en belastning på fire og tyve milliard kroner om året og det er noget af det som den nuværende regering så

op i blandt andet med det her lovforslag hvor vi går ind og lemper nogle af energiafgifterne

på energiområdet og jeg er glad for at regeringen er enig i at det var et rigtigt skridt at tage for at fremme virksomhedernes konkurrenceevne vores ambitionsniveau var højere derfor lavede vi en aftale der gik videre end regeringen lagde op til og uden at jeg skal stå og sætte

på hver evig eneste energiafgift

fra venstres side klart at det er vigtigere

skal sættes ned end at verdens største offentlige sektor skal vokse

sænke skatter og afgifter i takt med at vi finder finansiering til det fordi det er forudsætningen for

og nu står schack pedersen ligesom sin formand

gøre alle mulige store ting med store og her i dag handler det om at man godt vil gå endnu hårdere til de her energiafgifter

derfor har vi også som jeg har redegjort for tidligere sænket skatten på arbejde

når herre thomas jensen nævner

vi er jo i en situation hvor det ikke er lykkedes at få godkendt det bundfradrag som var en del af lovforslaget fra regeringens side så der ligger masser af udfordringer

skal skatten sættes ned i danmark eller skal skatten sættes

venstres budskab er klart forudsætningen for at vi kan fastholde et samfund som er et af de rigeste i verden er at vi byder vores erhvervsliv nogle vilkår som gør at det er attraktivt at investere i danmark at skabe arbejdspladser at skabe vækst for det er i den sidste ende kun ved indtægter fra det private erhvervsliv at vi kan finansiere de velfærdsydelser som der er i et velfærdssamfund

kommer ikke dumpende ned fra himlen de forudsætter

jeg har en god idé til venstre man kan begynde med at lade være med at stemme for energiafgiftsforhøjelser igen og igen og igen i denne sag så sent som i januar har venstre

stemt for at vi skal indføre en ny forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændstoffer løbende gennem månederne stemmer man for opførelsen af nye offentligt støttede vindmølleparker som forhøjer pso afgiften betragteligt med milliarder og atter milliarder senere i dette år i efteråret forventer venstre at stemme for en forsyningssikkerhedsafgift

højere energiafgifter vil det have den glædelige bivirkning at man vil undgå anklager om hykleri når man går

tyder på at regningen bliver større end det

var regningen til danskerne blevet meget større

vores tilgang at vi gjorde mere gavn ved

på hænderne og ikke blande os og se regningen vokse

og så kunne man slippe for at skulle være med til nogle af de ting som

en aftale og det er rigtigt at den betyder en forsyningssikkerhedsafgift og der kommer også mere på den del det har vi aftalt og det

fremlagde mens venstre var i regering så lad da være med at

venstres oprindelige forslag til en energiaftale var dyrere for erhvervslivet end den det endte med da man forhandlede med socialdemokraterne sf og enhedslisten om en energiaftale

ret lang tid det var rimelig hidsige forhandlinger hvor det for venstre var afgørende at begrænse

igen skal man huske på at da vi kom med et energiudspil da vi havde

var det oven på et skattestop

i en energiaftale ja for at begrænse regningen og ja det betyder at vi også må tage ansvar for nogle af de finansieringselementer

det har vi socialdemokrater kæmpet længe for og det har danmark hårdt brug for

tilbage og flere til regeringens samlede tiltag vil skabe

og halvtredstusind nye private arbejdspladser frem til to tusind og tyve

det perspektiv vækstplanen og dette lovforslag skal ses regeringen er villig til at

for at sikre at de danske virksomheder igen får fyldt ordrebøgerne op får flere ansatte flere ansatte og får noget at rive i sådan at flere danskere har noget

dette lovforslag har to overordnede elementer der vil lette byrderne og frigøre finansieringsmidler til udvikling for en lang række små og mellemstore virksomheder i danmark for det første foreslår vi en række lavere energiafgifter hvor blandt andet energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til eus minimumsafgifter og hvor virksomhedernes betaling af energispareafgiften på elektricitet afskaffes det er tiltag der direkte vil nedbringe virksomhedernes produktionsomkostninger og fjerne administrative byrder så virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige kan afsætte flere varer og derved skabe

private arbejdspladser for det andet vil vi med lovforslaget sikre at virksomhederne

finansieringsmuligheder den økonomiske krise

har været hård ved vores mange små og mellemstore virksomheder og regeringen har tidligere gjort meget for at sikre små og mellemstore virksomheders likviditet blandt andet med udviklingspakken med det her lovforslag giver vi endnu en håndsrækning til virksomhedernes likviditet konkret forlænger vi

det sikrer større likviditet i de mange små og mellemstore virksomheder og det gør at

de er bedre rustet til fremtiden lovforslaget udgør endnu et kapitel i den store oprydning efter herre lars løkke rasmussen og vko tidens mange erhvervsskadelige afgifter regeringen har fra dag et lagt sig i selen for at rydde op efter

på erhvervs og afgiftsområdet vi har allerede afskaffet

med det her lovforslag ændrer vi endnu en

nemlig afgiften på farligt affald den blev indført af vko flertallet i forbindelse med forårspakke

fra to tusind og ni det var ikke en gennemtænkt afgift og den ramte godt nok kun få virksomheder men til gengæld

også de virksomheder særdeles hårdt for mig og socialdemokraterne er det helt centralt at i kampen for at genvinde titusindvis af private arbejdspladser styrker de danske virksomheders muligheder og potentialer det gør vi med vækstplanen og det gør vi med dette lovforslag vi gør vores til at de danske virksomheder skal være i topform og springe

vi har lyttet til lønmodtagerne ude på virksomhederne og slukørede arbejdsløse i a kasser og på jobcentre vækstplanen skal bidrage til

nu har regeringen taget ansvar og forbedret virksomhedernes rammevilkår

virksomhedernes opgave at udnytte disse gunstige rammer til at kaste sig dygtigt ind i konkurrencen og skabe nye arbejdspladser socialdemokraterne støtter skabelsen af nye arbejdspladser

thomas jensen om er om han synes det er en succes for socialdemokraterne at man nu sender regningen for skattelettelser til de rigeste danskere

til en reduktion i den offentlige vækst og videre til

regering påtager sig ansvaret for at skaffe en finansiering af den gamle regerings skattelettelser til de rigeste danskere hvor man helt ensidigt

rundt at besøge forskellige arbejdspladser hvor jeg både har talt med folk der sidder med hovedansvaret på direktionsgangene

tur rundt i danmark synes jeg

helt på sin plads at vi har lyttet

gør at produktionsdanmark kan komme til

flere ansatte og vi kan få folk i arbejde i danmark

tal der er hvor få arbejdspladser den her plan skaffer isoleret set

på hvad den koster men det som alligevel er kernen her er at

med konservative og dansk folkeparti

de rigeste danskere delvis finansieret af nogle energiafgifter så kommer

regering til og siger de energiafgifter kan

vk regeringens udspil da den kom med

rigeste danskere at de skulle finansieres ved en meget lille vækst i den offentlige sektor

su modtagere skulle betale hvordan tror herre thomas jensen at socialdemokraterne havde regeret dengang

flere skatteindtægter når

det politiske landskab i denne folketingssal i dag

mulighed for at skabe en bedre offentlig sektor og det gør vi blandt andet med den her vækstplan i den anden side af folketingssalen sidder partier

nedskæringer men vi

et bedre fællesskab i fremtiden og det synes jeg virkelig også enhedslisten skulle glæde sig over

thomas jensen ikke vedstå at det var fordi der lå et problem i

ikke bare noget man fandt på for at genere branchen der blev også analysearbejde i gang for at finde en løsning og det er så det der er kommet nu og jeg håber bare at man kan finde en endnu bedre løsning

på socialdemokraternes erhvervsvenlighed man gik til valg på at hæve skatter og afgifter med

sytten milliard kroner fedtafgiften som socialdemokraterne nu synes er dårlig gik man til valg på at ville fordoble man ville hæve selskabsskatten man ville lave lønsumsafgift man

en aktieomsætningsafgift man ville indføre klimaafgift på fly og man

hvor mange private arbejdspladser og vækst ville det skabe hvis socialdemokraterne havde

og at det hele nok skulle gå godt fremad vi kan bare konstatere da vi overtog magten i oktober to tusind og elleve at krisen langtfra

taget bestik af de udfordringer der er

der er rigtig rigtig mange danskere

mange erhvervsledere som

hovedformålet med den her vækstplan er jo at give folk tilliden til fremtiden tilbage

erhvervslederne også tør investere noget mere når vi får sat gang i

kommer det til at betyde at vi får flere i arbejde at vi får råd til mere offentlig velfærd

får socialdemokraterne styret danmark i den retning vi hele tiden gerne har villet nemlig at vi har en velfungerende økonomi og

det vi hørte i i sidste valgkamp

har vi kvitteret for fra venstres side

thomas jensen siger at det er vigtigt at der skabes en en sikkerhed og en tryghed for at virksomhederne vil investere fordi man finder det attraktivt

det var en god idé at vi oven på den her vækstpakke lavede et byrdestop så vi sagde fint nu er rammebetingelserne klar

dansk erhvervsliv ved at det er det her de kan regne med der kommer ikke nye byrder

mener herre thomas jensen selv at det så er med til at skabe tryghed når regeringen ikke engang kan sige ok nu

et skridt i den rigtige retning

at vi med netop det her lovforslag rydder op i mange af de byrder som herre lars løkke rasmussen

pålagt danske virksomheder danske produktionsvirksomheder

simpelt hen betyde nu hvor vi i den socialdemokratisk ledede regering går ind og fjerner dem heldigvis med støtte fra venstre som er blevet klogere

få en bedre konkurrenceplacering i markedet og vi har mulighed for at de når et opsving kommer kan stige på det og få ansat

vi får flere danskere i arbejde

i gang med sådan en oprydning efter herre lars løkke rasmussens energiafgifter

glad for at stå her i dag og og kunne præsentere noget af det her fordi

det som det jo primært går ud på med lovforslaget her er

der er slet ingen tvivl om at energiafgifter på erhvervslivet

danske virksomheders konkurrenceevne over for udenlandske

sige at vi i danmark har nogle høje energiafgifter som jo alt andet lige er med til at svække danske virksomheders konkurrenceevne over for virksomheder fra andre lande det er en problemstilling som dansk folkeparti

flytte arbejdspladser ud af danmark

få gjort noget ved ved energiafgifterne og derfor vil

da også sige at vi er glade for at det som et af de elementer i den del af aftalen som vi har indgået med regeringen

at de afgiftslempelser på procesenergi som allerede blev aftalt i forbindelse med energiaftalen i marts to tusind og tolv

vækstplan dk aftalen vi har med regeringen og med dette lovforslag bliver fremrykket til gavn for dansk erhvervsliv så er der også en del andre elementer i lovforslaget som ikke har noget med dansk folkepartis aftale med regeringen at gøre men som alligevel også adresserer den problemstilling som det er at

der er så en lang række elementer i lovforslaget som som sigter på at

det er såmænd nogle ganske positive elementer det er energiafgifterne på brændsel til proces det er virksomhedernes betaling af energispareafgiften på elektricitet og det er eldistributionsbidraget for virksomhederne der bortfalder

at mindre virksomheder får længere

frister for angivelse af moms og det er såmænd også noget

lovforslag så jeg skal sige at vi godt kan støtte det her lovforslag da det udmønter en aftale vi selv

forslaget som vil betyde en mærkbar lettelse for mange virksomheder jeg havde i går fornøjelsen af at besøge en virksomhed der vil få en samlet forbedring af sit resultat i det kommende år på over en halv million kroner som følge af den her pakke

tiltag der hjælper på den yderste marginal og dermed for virksomheder kan betyde forskellen på tilbagegang eller status quo eller forskellen på status quo og fremgang

jeg glad for at vi får lempet elafgifterne for virksomhederne jeg ved godt at det her og nu betyder et lidt højere elforbrug og dermed en lidt højere

vi har som det også er blevet anført i forslaget lempet momskreditten det vil også være til glæde og gavn for mange denne vækstplan er et godt stort skridt i den rigtige retning mod øget beskæftigelse i det private erhvervsliv virksomhederne har taget godt imod det fra radikal side glade for at tage ansvar

og give generelle lettelser

er en klog og miljømæssigt rigtig måde

er direkte konkurrenceudsatte der ligger ikke i forslaget at vi viger en tomme i forhold til

ultimativt i min optik og i radikales optik at sige at

til løsning af problemet vi er fuldstændig parate sige at der i den her pakke er nogle ting der peger i den modsatte retning men på længere sigt fastholder vi selvfølgelig vores samlede klimamålsætning

understøtte nogle processer hvor man faktisk reducerer sit energiforbrug i stedet for at give generelle lettelser

er konkurrenceudsatte blandt andet på den del af deres omkostninger der

hvor man kan sige at det nu snærer så

at de taber i konkurrencen på det man kunne uden tvivl forestille sig mange andre

den valgte model er meget fin og fornuftig og

forbedre især små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne

foreslår regeringen at særafgiften for elforbrug på under femten million

det såkaldte eldistributionsbidrag bortfalder samtidig indebærer forslaget en administrativ lettelse for virksomhederne idet virksomhederne ikke længere skal beregne særafgift

reduceres virksomhedernes omkostning betragteligt allerede

og fjorten afgifterne på energi er komplicerede og derfor fremgår det også af energiaftalen fra

at behovet for justeringer af det eksisterende

skal undersøges men en sådan analyse tager tid og

og fjorten det mener vi ikke virksomhederne skal vente på for det er nemlig nu og her virksomhederne har brug for at få reduceret omkostningerne

det her forslag vil forbedre erhvervenes konkurrenceevne ved at reducere afgiftsbelastningen på erhvervenes produktionsinput som et led i i energiaftalen indgår også lempelser i afgifterne på procesenergi det er som en kompensation kompensation for at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger som følge af forsyningssikkerhedsafgiften lempelserne indfases gradvist i takt med at afgifterne på rumvarme med videre øges frem mod

og tyve frem for at indfase lempelserne på procesenergi over en årrække

fremrykkes lempelserne så virksomhederne allerede i

og fjorten opnår den fulde lempelse fremrykningen af afgiftslempelsen medfører en umiddelbar omkostningslettelse

værd at bemærke at det især er de energiintensive virksomheder i fremstillingserhvervene som vil få gavn af denne lempelse dermed bliver de danske virksomheders konkurrenceevne styrket

bemærkning om farligt affald der blev som en del af den tidligere regerings forårspakke

farligt affald behandlet afgiftsmæssigt som andet affald afgifterne på farligt affald vil belaste enkelte virksomheder relativt hårdt hvilket medfører en risiko for at den danske kapacitet til forbrænding af farligt affald og genindvinding af metalskrot bortfalder der er også forslag om momskreditter og der er forslag om supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft varme værker og lige til sidst en bemærkning om det

til det sidste store miljømæssige fordele ved samproduktion af el og varme brændselsforbruget ved samproduktion er tredive procent lavere end ved separat produktion og det er derfor i vores fælles interesse at fastholde samproduktionen sf kan derfor støtte

under den tidligere regering ville det have været helt naturligt men på grund af den regering der fremsætter det jeg synes i grunden

tilbage i tiden på hvordan udviklingen

tidligere har sagt flere gange i den her debat

var finansieringen jo enten fraværende eller i stor udstrækning at man satte afgifter op som ramte erhvervslivet herunder energiafgifter dengang var dansk industri stor tilhænger af det

vi hørte ikke mange pip fra dem om at det var skidt at

energiafgifterne steg men det var dengang nu behandler vi så et lovforslag hvor man

en omfattende kampagne hvor energiafgifterne er blevet udråbt som det der sammen med selskabsskatten

gøre noget ved og jeg synes lige så godt man kan sige at det er vores nuværende regering der bærer ansvaret for

jo marginale ændringer som de borgerlige partier fik igennem i forhandlingerne

det her lovforslag vi kommer senere til den store sejr sodavandsafgiften

det næste lovforslag det skal behandles hvad er det så man gør ja så går man i gang med at reducere energiafgifterne

man det skal finansieres og hvordan finansierer vi så det ja det gør vi ved

vækst i de offentlige udgifter der har en

karakter at det vil udløse en social katastrofe hvis man skulle tro på hvad socialdemokraterne og

sagde før valget nu sikrer det en fornuftig og rimelig udvikling kan vi høre på skatteministeren lidt

bruger som metode til at finansiere det er så

for at få dansk folkeparti til at stemme for det hele så det som om dansk folkeparti

har været med til at gøre det hele vejen igennem men i

man kan jo stille sig det spørgsmål hvis det nu var så vigtigt at lette de her afgifter

så ikke være logisk at drage den konsekvens at vi hermed havde dokumentation for at det ikke var rigtigt da vk regeringen sagde at

råd til både skattelettelser og velfærd

at man derfor måtte vælge det ene eller det andet og at vi fastholdt velfærden måske også fastholdt at det var vigtigt at sikre at virksomhederne skulle betale nogle mindre afgifter men til gengæld sagde at

var rimeligt og fornuftigt og retfærdigt at de rigeste danskere som havde fået skattelettelserne

de skattelettelser tilbage jeg

en politik som man i en vis udstrækning ville kunne genkende socialdemokraterne og

synes jeg er meget svært at genkende for det ender med at de skattelettelser som den borgerlige

det synes jeg er en rigtig rigtig kedelig social ting

afgifterne på affald og på forbrug af energi nej det gør man ikke det fremgår klart af det her lovforslag at det har en negativ effekt

forbedre erhvervslivets konkurrenceevne ville det så ikke være oplagt at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne ved netop at understøtte de dele af erhvervslivet som reelt forsøger at løse fremtidens udfordringer ved at satse på energi og miljøteknologi ved at satse på en udvikling

som handler om at reducere energiforbruget om at reducere forureningen

kunne der såmænd hentes ganske megen inspiration i nogle af de metoder man havde til at føre penge tilbage til virksomhederne tilbage i nitten halvfemserne hvor enhedslisten sammen med den daværende

regering indgik nogle aftaler hvor man på den ene side strammede reglerne strammede lovgivningen strammede kravene til virksomhederne

kunne man faktisk have forbedret

de grønne mål her begår man efter min mening den fatale fejl at man sikrer en fastholdelse af en struktur i erhvervslivet som ikke giver os nogen gode muligheder på langt sigt og så vælger man desværre at videreføre en skæv asocial skattepolitik som blev introduceret af vk regeringen

alliance er forligsparti i letter vi virksomhedernes

momsbyrder de får en forlænget momskredittid til gavn for likviditeten i virksomhederne men det handler også og især om energiafgifter som lettes for i omegnen af to milliard kroner det er rigtigt godt det er godt at der er en erkendelse hos andre partier end liberal alliance om at energiafgifterne i danmark er blevet for høje at de skader danske virksomheders konkurrenceevne og at de går ud over den danske økonomiske vækst men jeg bliver nødt til at påpege at mens vi nu med dette lovforslag kommer til at vedtage

er der andre partier i folketinget som sideløbende med det bliver ved med at hæve energiafgifterne på andre områder så sent som i januar indførte et bredt flertal i folketinget på nær liberal alliance

den vil blive fulgt op i efteråret af en forsyningssikkerhedsafgift

biobrændsler herunder på pejsebrænde og

opførelsen af nye vindmølleparker som finansieres med offentlige tilskud der kommer fra den såkaldte pso afgift som bliver lagt på elregningen hos alle danskere så det er godt at man med dette isolerede tiltag sænker energiafgifterne men det ville dog være bedst hvis de øvrige partier ikke på alle mulige andre områder blev ved med at hæve energiafgifterne hele tiden så det der kommer ud af det her sammenlagt bliver at energiafgifterne i morgen er højere end energiafgifterne i dag også selv om vi nu vælger at lette dem lidt men isoleret set

billigere at producere i danmark og billigere at udvikle i danmark

aftale som er lavet med regeringen og de borgerlige partier om at sænke energiafgifterne

gør at virksomhedernes byrder bliver lettet med over to milliard kroner det betyder meget for konkurrenceevnen

lillebitte pakke til fordel for små og mellemstore virksomheder forlængelse af momskredittiden

i danmark alt det der trækker i den retning støtter vi også likviditet betyder rigtig meget for virksomheder i dag regeringen lægger rigtig mange byrder i vejen for den finansielle sektor og gør det vanskeligt

penge ud derfor betyder kapital og likviditet rigtig meget så når man forlænger momskredittiden betyder

man har flere penge til virksomheden til

men også i forbindelse med opførelsen af nye vindmølleparker til milliarder og atter milliarder af kroner som hver gang øger pso afgiften

også sikkerhedsmæssigt skal være uafhængig af fossile brændstoffer derfor er vi med i en energiaftale som på nogle punkter betyder øgede energiafgifter men som på sigt vil betyde at vi bliver selvforsynende i danmark

positive ting der er blevet sagt

lovforslag og

baggrund i at de fleste er enige med regeringen i at vi er nødt til at

den problemstilling der ligger i at mange virksomheder står med meget store

at det er en af årsagerne til at

der bliver flyttet job ud af danmark og

så mange nye job som der burde blive

der er energiafgifterne en del af

i den pjece vi fik lavet da vi lancerede planen

ikke tale om at vi fuldstændig fundamentalt ændrer retning i vores

stadig væk af den opfattelse

komme væk fra fossile brændstoffer og over til vedvarende energi er regeringens målsætning og vi har en meget kontant målsætning

det er også derfor at det det også er

den her vækstplan at vi vil ændre beskatningen i nordsøen og bruge de penge til en togfond der kan sikre

væsentligt løft af den kollektive trafik i danmark

er der tale om mange forskellige instrumenter

energiafgiftslettelserne lettelser på kreditter for moms

hjælper små og mellemstore virksomheder er en del af de forskellige instrumenter som vi lancerer og er blevet enige med et bredt flertal i folketinget om i den her plan så tak for

behandlingen jeg ser frem til at vi

forhold til de henvendelser der er kommet

farligt affald fra shredderbranchen

udtømt eller om skatteministeren er klar til at kigge en ekstra gang i alle hjørner

se om vi kan finde en lidt bedre løsning end

der er nogle eu retlige problemer i det her

to virksomheder der konkurrerer

derfor er det jo svært

i særlig grad skal hjælpe den ene af de virksomheder

den investeringsstøtte

til at se på henvendelser

også kvittere for at skatteministeren og skatteministeriet har været lydhøre over for forskellige forslag men hvis vi nu bliver præsenteret for en ny vej som vi ikke har set

jeg bare i al stilfærdighed høre om skatteministeren så vil se positivt på hvis vi kan finde

de eu statsstøtteregler som som skatteministeren ganske rigtigt refererer til lægger nogle begrænsninger

vi skal holde os inden for

et fromt ønske hvis det viser sig

give løfter om at at vi så vil tage

og skatteforhøjelser som venstre

faktisk var nogle som den daværende regering venstre og

de skattelettelser man gennemførte for de rigeste danskere og at det derfor godt kan virke en anelse paradoksalt at regningen nu sendes videre

gennemførte er jo korrekt nok vi gennemførte

som er finansieret så blev vi enige om at der er en speciel udfordring

regering var nødt til at adressere lidt mere offensivt end vi har gjort indtil videre

der er en mulighed for at skære lidt af den offentlige vækst

til at lette forholdene for virksomhederne det skal ses i sammenhæng med at vi stadig væk mener at der

nedskæring af de militære udgifter det skal også ses i sammenhæng med at der faktisk er mange uforbrugte

fem seks milliard kroner i kommunerne der ikke er brugt og meget tyder på at

lidt det samme billede i to tusind og tretten derfor er problemet måske ikke så meget

mere at få brugt de muligheder der er ude i kommunerne og den diskussion tror

skattereform regeringen gennemførte sammen med højrefløjen nu gennemfører man så et nyt tiltag hvor man reducerer nogle energiafgifter som blev forhøjet for at give skattelettelser til de rigeste danskere

gennemfører man så ved at finde finansieringen ved mindre velfærd og ved at tage pengene fra

hørte godt at skatteministeren tidligere i dag sagde at nu var det hele ikke kun fordelingspolitik men det her er jo fordelingspolitik det er omfordeling til de rigeste danskere fra de økonomisk dårligt stillede danskere

sikre sig at der stadig væk er produktion i det her land

er job i den private produktive sektor det er jo et spørgsmål som enhedslisten går let

at alt handler om at få flere offentligt ansatte at alt handler om fordelingspolitik hvorimod job i den private sektor produktionsjob er noget som man ikke rigtig kan diskutere

og tage mere seriøst det

vi adresserer i det her og hvor vi siger at det

den ikke det men at det

skabt investeringer i den produktive sektor

fremsætter forslag som kan øge beskæftigelsen i den såkaldt produktive sektor

talte lidt ved siden af sit eget synspunkt her

også han mener at der produceres værdi i den offentlige sektor så passer det jo simpelt hen ikke

sagde vi jo at man faktisk ved hjælp af en målrettet anvendelse af pensionskassemidler ved hjælp af en målrettet investering i grøn omstilling

i stand til at skabe i tusindvis af nye arbejdspladser primært i den private sektor

enhedslisten ikke har fremlagt forslag som er i stand til at skabe andet end minusvækst

to tusind og femten så det

er ikke et synspunkt der findes det eksisterer ikke enhedslisten har ved en lang række lejligheder fremlagt konkrete forslag til hvordan man kan øge beskæftigelsen også i den private sektor det som vi derimod er helt uenige i er at det er vores opgave nu at finansiere de skattelettelser som den tidligere regering delte ud af til de

tage pengene fra den offentlige velfærd og dermed sikre at der fortsat er færre ansatte i den offentlige sektor end der var da den her regering trådte til

arbejdspladser eller mulighed for at producere jeg nævnte i mit indlæg

sikre udvikling og vækst i en række private virksomheder hvis man vel at mærke målretter den måde hvorpå man fører pengene tilbage de afgifter man opkræver som energiafgifter kan jo målrettet føres tilbage til virksomheder der gør en særlig indsats for at spare på energien spare på ressourceforbruget

en tidligere socialdemokratisk ledet regering i

indgik en række aftaler dengang med enhedslisten om hvordan de penge skulle føres tilbage

dermed medvirkende til at skabe en del af den kæmpemæssige succes der har været

så der er sådan set rigtig mange eksempler på at der kan

aftaler med enhedslisten der fører til at der kommet øget beskæftigelse men der er ingen

fører til markant større social ulighed i vores samfund

ting i det som herre per clausen nævner og

også med pensionskasser

investeringer i mange mange

konkurrenceevnen der er da noget der hedder at hvis danske virksomheder skal kunne overleve

de afgifter de skal betale det

de skal betale det handler om den viden de har om hvor dygtige de er

nogen enkelt sag men det er dog noget man er nødt til at forholde sig til

private job i det her land

helt med på at vi skal skabe investeringer det er

at vi skal forsøge at skabe efterspørgsel på forskellige områder

at der skal være et omkostningsniveau der skal være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

over for grænsehandel sådan lyder det i aftaleteksten til vækstpakken det har vi længe påpeget fra venstres side og indtil vi landede aftalen om vækstpakken ja så blev vi bare mødt med et skuldertræk

noget problem der røg godt nok nogle hundrede arbejdspladser i detailhandelen med i svinget men det tjente et større formål måtte vi forstå indtægter til statskassen

da skatteministeren fremlagde den seneste grænsehandelsrapport hvor det i hvert fald ikke til vores overraskelse i venstre viste sig at

var alt som forventet kunne vi forstå på regeringen i venstre

flytter arbejdspladser ud af landet for venstres fokus

helt afgørende og helt entydigt at sikre danske arbejdspladser

det mest konkrete eksempel kan man jo altid tage fra virkeligheden for reklamer fra grænsehandelsbutikker er nu ikke

kender til i det sønderjyske nej selv i skagen modtager man nu husstandsomdelte reklamer fra grænsehandelsbutikkerne venstre var imod regeringens stigninger i afgiften på grænsehandelsfølsomme varer og vi foreslog i vores eget finanslovsudspil sidste år at man skulle gøre noget ved problemet det var der desværre ikke opbakning til fra regeringens side

er regeringen heldigvis kommet på bedre tanker vi gjorde det klart fra venstres side forud for vækstforhandlingerne at vi havde fire overordnede mål

det burde være klart for alle at noget af det mest afgørende for grænsehandelen som danskerne foretager er de såkaldte magnetvarer nemlig øl

derfor var det venstres klare ambition at få gjort noget alvorligt ved øl og sodavandsafgifterne og det lykkedes

vi fik også en reduktion i afgiften på øl på femten procent igen må jeg sige at vores ambitionsniveau

var større men vi er dog kommet et fornuftigt stykke ad vejen er alle problemer omkring grænsehandelen så løst nej det er nok

mange alvorlige bekymringer vi blevet mødt med

syd og sønderjylland men fra hele landet og her kommer vi altså bekymringerne lidt i møde ved at få afskaffet

lad mig slå én ting fast jeg køber ikke sundhedseksperternes bekymringer om at nu eksploderer fedmeepidemien

ikke os som politikere der tvinger cola i halsen

vi må vedstå vores ansvar som forældre for det os som forældre der har ansvaret og det kan vi ikke skubbe herind på christiansborg

ser på forskellige undersøgelser er jeg faktisk mere bekymret over de store mængder

så er de usunde varer mere tilgængelige og så er sandsynligheden for at der ryger en cola på bordet en onsdag aften

af dåsecola for selv om jeg

der er en klar sammenhæng mellem efterspørgsel og pris på et produkt tror jeg at man må sige at når vi tager højde for

viser at den normale logik omkring pris og efterspørgsel og pris og forbrug nødvendigvis ikke holder når man tager højde for grænsehandelen da fire og tyve timersreglen

ja så betød det ganske rigtigt en stigning i salget af spiritus i danmark men

der forbruges og der kunne danmarks statistik faktisk

samme periode så noget tyder altså på at den lagereffekt der er ved at man køber varer syd for grænsen

sidste ende må vi vedkende os vores personlige ansvar og vores ansvar som forældre over for vores børn lovforslaget indeholder en række andre elementer

en afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift det letter virksomhedernes omkostninger

endelig forhøjes grænsen for hvornår en totalskadet bil kan genopbygges forslaget

er at skabe arbejdspladser her og nu og i fremtiden det er derfor vi vil sikre at danske virksomheder er konkurrencedygtige nu

kan man stige på opsvinget

bøvl og besvær der er for virksomhederne med den her afgift samtidig betyder det selvfølgelig en direkte reduktion af virksomhedernes produktionsomkostninger det betyder lavere priser og øget konkurrencedygtighed og i sidste ende betyder det at der skal produceres mere og ansættes flere faglærte så vel som ufaglærte medarbejdere til at passe maskinerne

også godt nyt for de ansatte på de danske hoteller eller rettere sagt er der rigtig godt nyt for de ufaglærte rundtomkring i landet som gerne vil skifte arbejdsløshed ud med et job på et lokalt hotel vi indfører nemlig et større momsfradrag for hotelovernatninger fradraget øges fra de gældende halvtreds procent til fem og halvfjerds procent det vil forbedre danske hoteller og konferencecentres mulighed for at tiltrække danske og udenlandske kunder

også godt nyt for arbejdsløse mekanikere pladesmede og vognmalere og alle andre der lever af at reparere trafikskadede biler vi gennemfører nemlig en midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler fra de nuværende fem og tres procent til fem og halvfjerds procent med virkning i to tusind og fjorten og femten det vil give autobranchen ekstra reparationsarbejde i de kommende år

så fjerner vi sodavandsafgiften og nedsætter afgiften på øl

den danske grænsehandel i tyskland lidt men ikke medføre nogen større revolution lempelserne var den lille fine indrømmelse der skulle til for at herre lars løkke rasmussen ville stemme for regeringens store vækstplan dk som flytter rundt på mere end halvfems milliard kroner til gavn for beskæftigelse konkurrenceevne og dermed nye private arbejdspladser

som gavner både faglærte og ufaglærte i en række brancher flere mekanikere vognmalere og pladesmede ufaglærte 3fere

frem til at komme i arbejde socialdemokraterne støtter beskæftigelsesrettede tiltag socialdemokraterne støtter dermed det her lovforslag

en som dansk folkeparti er med i

vi rigtig glade for for den indeholder en række gode initiativer

initiativer som skal mindske grænsehandelen og det er jo en mærkesag for dansk folkeparti så det er vi rigtig glade for at der bliver

at man helt afskaffer afgiften på sodavand og det er jo rigtig positivt for den afgift findes heller ikke i vores nabolande som tyskland og sverige derfor mindsker man også den konkurrenceforskel

det giver også mindre grænsehandel og det er ganske positivt det giver mindre illegal handel

til detailleddet for det giver næsten sig selv at når man har høje afgifter

varer i danmark og derfor også flere ansatte specielt i

jo det man kalder magnetvarer der får folk til at køre til grænsen og handle

handler de også en masse andre ting med hjem så jeg har en forventning om at ud over at vi selvfølgelig ser en reduktion i grænsehandel med øl og sodavand

det også give en reduktion i grænsehandel med med andre varer

god reduktion af afgiften på øl

som regeringen har indført i den her valgperiode

så langt ned som den var inden den røde regering kom til det vil trods alt være et godt mål at den

som et minimum kom derned

skulle laves en godtgørelsesordning

afgifterne falder ved årsskiftet

måske har nogle varelagre der er afgiftsbelagte når afgifterne bliver sænket så det er i

øget momsfradrag hotelovernatninger som

beslutningsforslag om i folketinget så det er bestemt også en god df sag og noget vi støtter fuldt ud

tiltrække danske og udenlandske kunder og det er supergodt

godt for en messeby som herning at man laver sådan et tiltag

den sidste del

om forhøjelsen af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer fra fem og tres

en midlertidig ordning som kun gælder for to tusind og fjorten og to tusind og femten men det er altså et

i hvert fald vil skabe en god beskæftigelseseffekt

en del af regeringens vækstplan og det har mange positive elementer vi afskaffer ikke alene afgifter vi afskaffer også en

sodavandsafgiften og den vægtbaserede emballageafgift og det betyder både afgiftslettelser og administrative lettelser samtidig får vi med forslaget adresseret grænsehandelen

at vi kan få flyttet noget forbrug hjem og dermed få færre dumme køreture hvor der først

lastbiler fra danmark der kører til grænsen med varer og

afgiften på øl og sodavand hvilket sker allerede fra første juli i år herudover ophæves afgiften på sodavand helt fra første januar to tusind og fjorten udover at det naturligvis yderligere mindsker grænsehandelen og den illegale handel med sodavand giver det også erhvervslivet en mærkbar administrativ lettelse

ikke nogen hemmelighed at en grænsehandelspakke ikke var en del af regeringens oprindelige udspil det har imidlertid været et vigtigt punkt for flere af aftaleparterne og vi er på den baggrund kommet frem til en løsning som ikke kun vil medføre hjemvendt grænsehandel og mindsket illegal handel men som også vil medføre administrative besparelser for virksomhederne som følge af at sodavandsafgiften afskaffes helt man kan jo fristes til at sige at det var den fine lille aftale regeringen måtte lave for at kunne indgå den store aftale

at afskaffe den vægtbaserede emballageafgift fra første januar

en afskaffelse af den vægtbaserede afgift indebærer at erhvervene lettes for betydelige administrative byrder og sparer en afgift kun en lille andel af emballageforbruget er reelt dækket af den vægtbaserede emballageafgift den øvrige del af emballageafgiften som omfatter den volumenbaserede afgift på emballager til en lang række drikkevarer på bæreposer engangsservice

bibeholdes uændret samtidig er forureningskilder i forbindelse med produktion og forbrug af emballager i meget stort omfang reguleret ved andre afgifter

er mindst forslaget indeholder også en del om

regeringen foreslår at fradraget for moms på hotelovernatninger forhøjes fra halvtreds til fem og halvfjerds procent den forhøjelse af fradraget vil forbedre erhvervslivets

konkurrenceevne i forhold til eksempelvis sverige og tyskland hvor der er fuldt momsfradrag der er også

element om en reparationsgrænse for totalskadede biler den højere reparationsgrænse som bliver foreslået vil give mekanikere ekstra reparationsarbejde de næste par år og det vil sikre mere beskæftigelse i de virksomheder det gælder sf kan på den baggrund støtte

var villig til at give afkald på at nedsætte selskabsskatten villig til at give afkald på en række nedsættelser af energiafgifter hvis de ikke var kommet igennem med det her enormt vigtige krav om at sodavandsafgiften skulle afskaffes og afgiften på øl

til at sige at når regeringen har givet den her indrømmelse og en indrømmelse er der tale om så kan det næppe have noget med venstre

det kun være fordi man har haft en ubændig trang

slæbe dansk folkeparti igennem det søle

stemme for forringelser af suen og stemme for forringelser af kontanthjælpen som rammer mennesker

om det her der handler om sodavandsafgifter og ølafgifter

jo en almindelig opfattelse at prisen påvirkede adfærden og at det faktisk var sådan at man kunne reducere forbruget af usunde fødevarer ved at sætte afgifterne op det var i hvert fald en almindelig opfattelse hos regeringspartierne

set forventet at vi i dag ville få en grundig systematisk og klar redegørelse for hvorfor det ikke længere forholder sig sådan altså enten fordi

er kommet nye videnskabelige undersøgelser der viser at det ikke passer eller fordi man er blevet meget klogere fordi man har baseret sin tidligere opfattelse på forkerte antagelser

kommet endnu men heldigvis har skatteministeren ikke

redegørelse for det må være muligt efter min opfattelse ellers må man jo bare sige det som det er

gennemføre det her hvor man bruger seks hundrede million kroner om året på en formentlig meget meget begrænset beskæftigelseseffekt at det var værd at bruge de penge

man vender og drejer det

fjerner afgiften på sodavand og man reducerer den på øl hvis det har nogen som

der er i hvert fald ingen tvivl om at hvis man kigger på de analyser der er lavet af grænsehandel så er

at det ikke er afgifterne der er årsag til den meget store prisforskel der er imellem hvad varer koster i tyskland og hvad de koster i danmark

være at det her kan reducere forskellen en lille smule men medmindre medmindre de store supermarkeder i danmark eller andre beslutter sig

lejligheden til at gennemføre en mere massiv nedsættelse af priser på sodavand og øl fordi man vil bruge det som sådan et trækplaster og dermed uden tvivl medvirke til at øge forbruget så vil det her ikke spille nogen afgørende rolle

million kroner på det her og ja nu har man jo brugt fire

efter forskellige fiflerier ovre i finansministeriet er nået frem til

seks hundrede ekstra arbejdspladser nå ja så er det her vel også værd at tage med selv om det er helt ubestemmeligt hvilken beskæftigelsesmæssig effekt det har i øvrigt indeholder det her lovforslag

også et par fornuftige ting en enkelt

ting omkring det der med hvor ødelagt en bil skal være før den skal

kunne man såmænd have hentet hos enhedslisten men det kan

hos nogle andre så der skal ikke være nogen klage over det altså det her indeholder elementer af gode forslag også det

at fjerne sodavandsafgiften og reducere afgiften på øl har jeg nok en anelse svært ved helt at forstå til gengæld er jeg ikke i tvivl om at hvis man

skal tro på hvad regeringspartierne har sagt tidligere så vil det få negative konsekvenser for sundheden men så må man jo håbe at der er penge nok til at reparere på skaderne

vil man fjerne sodavandsafgiften sænke ølafgiften fjerne den vægtbaserede emballageafgift øge momsfradraget for hotelovernatninger for virksomheder fra halvtreds procent til fem og halvfjerds procent og forøge reparationsgrænsen for totalskadede biler liberal alliance støtter alle dele med glæde

der bliver talt om sodavandsafgift

at hvis man sænker sodavandsafgiften

det have en positiv indflydelse på danskernes lyst til at handle i danmark i stedet for til at handle i især tyskland jeg synes også at vi kan bruge lejligheden til at sige at det også har en anden gevinst

altså det er jo i bund og grund en forkert forestilling at det er folketinget der skal bestemme hvad danskerne skal putte i munden og hælde i halsen det burde danskerne kunne bestemme selv vi har trods alt udstyret danskerne med en stemmeret så de selv kan bestemme hvilket styre de vil have kan vi så ikke også betro dem at bestemme hvilken sodavand eller ikkesodavand de vil drikke det synes jeg godt vi kan

hvis de ikke på andre måder sparer på sukkeret leve mere usundt men enhedslisten har jo ikke ret i at en sodavand der

desuden må man sige at sodavandssalget i danmark er faldet støt siden to tusind og syv kun i to tusind og elleve steg det en smule så der er altså noget andet på spil i danmark end alene det med afgifterne der er en bevægelse på spil der er en kulturændring på spil

de lader børnene drikke

på grund af afgifterne i danmark de ændrer sig på grund af en bevægelse i samfundet på grund af en større opmærksomhed på at børn skal leve sundt og ikke blive overvægtige og alt det fungerer fuldstændig uafhængigt af hvad der foregår her på christiansborg heldigvis kan man sige

alene var op til christiansborg at forbedre danskernes sundhedsvaner ville det sandsynligvis aldrig ske for christiansborg reagerer først når danskerne kræver

jo først når danskerne får lyst til at leve sundere at vi her

forbudt at leve usundt hvis danskerne havde lyst til at leve leve helt vildt usundt

sker i samfundet og christiansborg

er det heldigvis positivt at vi afskaffer sodavandsafgiften

folkeparti selv var en del af vi får gennemført rigtig gode konservative mærkesager

de nuværende fem og tres til fem og halvfjerds procent

det er hensigtsmæssigt at man får sænket afgifterne på grænsehandelsvarer

foregår i danske butikker vi skal ikke være moralens vogtere i det danske folketing

hvad man spiser hvad man drikker eller hvad man i det hele taget køber hvis det er sådan i den transparente og åbne verden vi lever i at ting

tilladt i det hele taget i de omkringliggende lande

et af formålene med en sådan grænsehandelspakke har jo været at sikre at handelen foregår i danmark vi nåede altså for langt

at sende husstandsomdelte annoncer ud i nordsjælland der er altså ret langt at køre fra nordsjælland ned til flensborg og det viser at

havde en tiltrækningskraft

op og tænke sig om har vi nu gjort det rigtige i det danske folketing med den afgiftsstruktur vi har når

incitament til at tage traileren og køre ned og købe ind

på magnetvarerne for når man først får afgifterne

her lovforslag hvor jo den såkaldte

den her vækstplan har mange forskellige facetter der er tale om at dele af den letter omkostningerne visse steder i erhvervslivet letter skatter og afgifter andre steder

i særlig grad adresserer de butikker og de erhverv

hård konkurrence i forbindelse med

i sammenhæng med alle de andre tiltag i vækstplan dk så jeg ser frem til at

berører nemlig boligjobordningen som den tidligere regering indførte

række årsager først og fremmest for

økonomi ved at sikre at familierne fik en håndsrækning til at

til at få løst nogle af de opgaver som

og så har det jo også en klart positiv effekt i forhold til at begrænse sort arbejde

fra de håndværkere jeg har talt med

har efterspurgt håndværkerydelser så ville man være sikker på at alt gik efter bogen så man kunne få sit håndværkerfradrag det har været en succes det var som sagt vk regeringen der indførte ordningen desværre

regeringen havde i øvrigt også

men da var der altså ikke opbakning fra regeringen til

en rigtig dårlig idé for det har været en succesfuld ordning for boligjobordningen skabte gang i ordrebøgerne da den blev indført og ordrebøgerne blev meget tyndere da ordningen ophørte den første januar i år så vi er glade for at regeringen har lyttet til den kritik der har været

nu er kommet med forslaget om at boligjobordningen genindføres og vi glæder os

over at boligjobordning udvides til også at omfatte sommerhuse det er ikke noget ukendt ønske fra venstres side for det var faktisk også et af de elementer som vk regeringen fremlagde tilbage i august to tusind og elleve

sikrer at håndværkerne har ordrebøgerne fulde og det er også en effektiv måde

er skattekreditter på forsknings og udviklingsaktiviteter som også blev lanceret under den tidligere regering

det er en ordning som har til formål at sikre at virksomheder der investerer i

skatteværdien af deres underskud tilbage således at virksomhederne har likviditet til deres forsknings og udviklingsaktiviteter det er med til at fremme et erhvervsvenligt klima det understøtter at danmark er et vidensamfund

og det øges det er en fornuftig udvidelse det er et fornuftigt

trække danmark i den rigtige retning så det støtter vi selvfølgelig også det er to velkendte tiltag som

også selv om det nu er en socialdemokratisk ledet regering der så har set den samme fordel

efterspurgt nemlig en fastholdelse af boligjobordningen nu bliver en realitet det glæder vi os over det er vi helt sikre

er med til at holde hånden under beskæftigelsen

sørge for at lidt flere får ringet lidt oftere efter en håndværker og får sat lidt mere gang i hjulene det synes vi er positivt det er et

givet støtte til var at lave energiforbedringer eller andre ting

og tog i stedet for den gamle ordning

køkken eller det måske endda

spørgsmål det andet spørgsmål er er det ikke ret uklogt at man har lavet

giver mulighed for at man også kan få renoveret sit sommerhus i

på boliger som danskere har hvad enten det er i i danmark eller i andre eu lande

kan da sagtens give herre frank aaen ret i at det havde været rart hvis vi helt entydigt kunne målrette indsatsen mod danmark det kan vi ikke men jeg kan forstå

var det en del af finanslovsaftalen med enhedslisten hvor man ikke gennemførte det der stod i regeringsgrundlaget

kan give en stop and go effekt

hvad der sker når puljen er opbrugt men jeg tror herre frank aaen

vk regeringens tid og så lå der et forslag om en ny ordning som var mere målrettet

det grønne når man nu vil genindføre en

i stedet for at tage den gamle det forstår jeg ikke og så må vi jo undersøge det der med sommerhuse i frankrig

har haft med med finansministeren om finansloven for det var der

hvert fald ikke set en helt færdig model for hvordan regeringen havde tænkt sig at gøre

ikke om herre frank aaen har men herre frank aaen kan vel ikke være overrasket

at en ordning som vi selv indførte og har rost til skyerne

mødt masser af håndværkere masser af små og mellemstore virksomheder der har sagt at boligjobordningen har været rigtig rigtig god vi har også

det klare budskab at ordrebøgerne

ordningen ophørte så derfor er vi jo glade for

at det det er meddelt at det er med tilbagevirkende kraft så der ikke er nogen der skal gå og vente folk skal bare gribe knoglen og få bestilt en håndværker og så kan fradraget rulle ind det vil selvfølgelig være med til at sikre flere arbejdspladser i danmark og derfor synes vi det

kostet arbejdspladser det kalder på politisk handling

rigtig godt signal at et bredt flertal i folketinget står bag dette lovforslag der helt enkelt skal understøtte udviklingen og skabe nye arbejdspladser i landets små og mellemstore virksomheder især håndværks og servicevirksomheder med lovforslaget lancerer vi håndværkerfradraget for at fastholde arbejdspladser for tømrere murere og malere som alle har været hårdt ramt af krisen det betyder allerede nu at håndværksmestre igen ser positivt

forhøjer vi skattekreditten for forsknings og udviklingsaktiviteter i danske virksomheder så vi styrker deres muligheder for at satse på forskning og udvikling til gavn for vækst og innovation og fremtidige arbejdspladser omkring håndværkerfradraget er det jo sådan at det med den store vækstplan er lykkedes os at finde penge til at

genindføre håndværkerfradraget det gør at vi i en svær periode kan være med til at løbe aktiviteten i gang for de små håndværks og servicevirksomheder indtil

jeg skal da være den første til at indrømme at der tidligere har været luftet en del skepsis i forhold til virkningerne af ordningen men til trods for at man må regne med en såkaldt dødvægt har det vist sig at

et fint redskab til at skabe nye arbejdspladser og give nye ordrer i ordrebøgerne og så siger erfaringerne fra tidligere at

en betydelig del af fradragene er blevet brugt når folk har energiforbedret og klimatilpasset deres boliger samtidig kan håndværkerfradraget have den sideeffekt at det kan vende sort arbejde til hvidt af den simple årsag at flere vil hyre fagfolk til at udføre vedligeholdelse og serviceydelser i hjemmet

så i forhold til skattekreditterne er investeringer i forsknings og og udviklingsaktiviteter jo med til at skabe arbejde til en række forskellige faggrupper men men forskning og udvikling

svært for små og mellemstore virksomheder

her under krisen det er så baggrunden for at vi med lovforslaget udvider skattekreditterne for forsknings og udviklingsaktiviteter i dag har selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at få udbetalt skattekreditter det vil sige fem og tyve procent af underskuddet der stammer fra

og udviklingsaktiviteter og med lovforslaget udvider vi ordningen så loftet på de fem

vækstvirksomheders likviditet i de perioder hvor forskning og udvikling endnu ikke har givet indtægter

vilkårene for danske virksomheder og skaber et solidt grundlag for nye danske arbejdspladser de små og mellemstore virksomheder er danmarks store vækst og beskæftigelsespotentiale og er ikke mindst arbejdspladser for tusindvis af hårdtarbejdende danskere derfor er vækstplanen en tiltrængt kickstart for dansk erhvervsliv i en tid hvor vi har brug for håndgribelige løsninger der skaber arbejdspladser udvikling og ny optimisme vi skaber arbejdspladser og socialdemokraterne kan støtte

så på den måde skal man jo ikke male en vis herre på væggen og sige at det her bare er sort det der har været vigtigt har blandt andet været

lå der også nogle systemer bagved som vi med det samme kunne sætte i

vi sat den gamle ordning i gang igen lynhurtigt og det gør at man allerede nu ude i de små håndværksvirksomheder kan se resultatet nemlig at der er kommet en masse bestillinger ind

danmark til et grønnere sted for eksempel

er der jo området med energirenovering af statslige bygninger

man indfører en ordning som man selv har sagt koster en

støtte til herunder strammede kravene så

i folketinget laver nogle ordninger der har det her beskæftigelsesfremmende

tilbage i to tusind og ni der synes jeg at det er væsentligt at se på at

vist sig at være langt bedre og mere anvendelig end den ordning vi havde

sikre at man også laver noget der

den del af vækstpakken som dansk folkeparti er med i så jeg kan

at vi godt kan støtte lovforslaget den første pind i lovforslaget er genindførelsen af boligjobordningen som jeg synes

i ordrebøgerne ude hos de små tømrermestre og murermestre

må sige at jeg synes det var rigtig ærgerligt at regeringen nåede at afskaffe den her

populære ordning og det er jo udtryk for en vis slingrekurs når man

første januar i år nåede at afskaffe ordningen

vi kan forbedre konkurrenceevnen skabe bedre vilkår for vores virksomheder skabe arbejdspladser at man så på den måde slingrer frem og tilbage

af de andre ordførere at den holder hånden under beskæftigelsen og det er jo super godt i en krisetid hvor det kan være svært at få tingene til at løbe rundt derude specielt i håndværkerbranchen

minimerer andelen af sort arbejde

kunne jo være at man på et senere tidspunkt skulle kigge lidt

fordi det er en god hjælpende hånd til yderområderne men også fordi det er rigtig godt i forhold til turismen

stiger standarden af dem også

mere konkurrencedygtig på turismeerhvervet fremadrettet

jeg også nævne en ting som de andre ordførere desværre ikke

som vi i dansk folkeparti specielt synes er rigtig godt og det er

en genindførelse af hjemmeserviceordningen som tidligere blev afskaffet for at man så kunne bruge boligjobordningen det havde regeringen

skulle have en boligjobordning men jeg tror man var lidt for hurtig da man afskaffede den

rengøring og andre ting

kigge på en ting man kunne få med i boligjobordningen og det er

man har ved installering af hurtigt bredbånd det er et forslag vi

befolkningen men også i forhold til virksomhederne

og borgernes vilkår for at arbejde hjemme og

betyder det altså noget at vi har en god it infrastruktur

få den del med ind under boligjobordningen den anden del

og hvis der er noget vi skal kunne leve af fremadrettet

de andre lande i forhold til udvikling af nye innovative løsninger

have nogle gode varer på hylderne der gør at vi kan få en god vækst senere hen så jeg synes det er rigtig godt at man tager sådan et initiativ som sagt fra starten af kan

om boligjobordningen og skattekreditter boligjobordningen

af de øvrige ordførere

de positive tilkendegivelser idet jeg finder at der er rimelig meget ræson i

boligjobordningen som jo giver muligheden for at booste beskæftigelsen i især små og mellemstore

hvor det stadig halter med at få gang i økonomien den anden del af lovforslaget handler om skattekreditter hvor formålet især er at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet i perioder hvor forsknings og udviklingsaktiviteter ikke giver

også den indirekte effekt i og med at det gør det mere attraktivt at tiltrække virksomheder men også

investere mere i de allerede eksisterende virksomheder

fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

alle over atten år ret til fradrag på op til femtentusind kroner årligt oprindelig skulle ordningen løbe til udgangen af

tretten men som led i aftalen om finansloven for

tolv blev forsøgsperioden forkortet med

nu forlænger vi den altså endnu en gang til udgangen af

erfaringerne har vist at reparation og vedligeholdelse udgør langt størstedelen af de indberettede fradrag det giver et løft til håndværkere i en økonomisk svær tid skaber nye job og mindsker det sorte arbejde familier der skal have malet eller tapetseret vælger nu at få en maler til at gøre det frem for at bruge den sparsomme fritid på at gøre det selv ordningen giver også mulighed for at udskifte vinduer tag og isolere huset hvilket jo også gavner miljøet dem der har ønske om at få sat køkkenet i stand gør det måske nu frem om et par år også selv om økonomien er stram nogle af de opsparinger der trods alt er rundtomkring på de private bankkonti kommer måske i spil i samspil med den grønne boligkontrakt vil ordningen desuden kunne fremme energirenoveringer

grønne boligkontrakt vil boligejere nemlig i ét tilbud kunne få samlet rådgivning projektudarbejdelse kontakt

dermed boligejere for en masse bøvl og besvær

gennem boligjobordningen kan også betyde job for en gruppe ufaglærte der står og mangler job

eller unge der skal tjene penge indtil de skal videre i livet job der ellers ikke ville blive oprettet fordi vi hver især ville have taget os af græsslåning rengøring med videre det er altså rigtige job der enten ikke ville

uden om skattesystemet netop de flere job i en tid hvor jobåbningerne er begrænsede er årsagen til at vi i sf er meget tilfredse med forlængelsen og udvidelsen af boligjobordningen forslaget indeholder også et element om skattekreditter vi udvider den nuværende ordning om skattekreditter for forsknings og udviklingsaktiviteter så grænsen for udbetaling af skattekredit udvides dermed får virksomhederne bedre mulighed for at gennemføre aktiviteter relateret til forskning og udvikling det understøtter vækst og innovation

styrker særlig små iværksættervirksomheder i en opstartsfase hvor forsknings og udviklingsaktiviteter endnu ikke har betydet flere indtægter netop de virksomheder er en væsentlig drivkraft bag væksten i samfundsøkonomien men de har i dag tit svært ved at finde den nødvendige finansiering i de første svære år det vil forslaget ændre på fordi det vil styrke små vækstvirksomheders likviditet og adgang til risikovillig kapital i opstartsfasen hvor de typisk ikke har nogen indtægter sf kan derfor støtte

men vi har også altid haft den opfattelse at når man går ind med støtte så bør man også sikre at den er målrettet for eksempel til at forbedre miljø og klima

den boligjobordning vi diskuterer i dag nemlig at man ikke har fastholdt den målsætning der i virkeligheden var aftalt med enhedslisten om at hvis man skulle genindføre noget der lignede en boligjobordning så skulle den have et meget klart skarpt grønt

andre tilbageskridt for miljøet

sker ved at man lemper nogle af de afgifter der skulle få erhvervslivet til at spare på forureningen

i at man afskaffer lastbilafgiften som var aftalt med enhedslisten

man skulle lægge en afgift på lastbilkørsel per kilometer for at sikre

transport fra lastbiler der forurener over til

miljøvenlige transportformer som tog og skib og

en lov vi vil stemme imod det

meget dårligt at bruge så mange penge som tidligere

miljøet og klimaet og på den måde heller ikke er med til at give den vision der ligger i at kunne støtte ting det er jo sådan at når man støtter ting der bringer udviklingen i en bestemt god retning som resten af verden også skal videre i

prøver at bruge de penge vi har

til at målrette den udvikling så er vi også med til at skabe en konkurrenceforbedring

det lange løb som gør at vi kan producere og sælge nogle produkter som andre også kan have gavn af og gerne vil købe det har man så desværre afstået fra det beklager vi men selvfølgelig

boligjobordningen med skattemæssige fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet og man vil forhøje en skattekredit for forsknings og udviklingsaktiviteter i virksomhederne vi har det i liberal alliance sådan at

lavere skat i et land som danmark som har verdens højeste skatter lavere skat er et formål i sig selv som bør tilgodeses for at borgere og virksomheder kan få lov til at beholde nogle flere af de penge de selv

men når det er sagt

have anvendt de samme penge bedre til andre og bedre skattelettelser end dem man nu anvender dem til

skatter der ødelægger strukturen i det danske samfund skaber dårlige incitamenter til at yde en ekstra indsats skaber dårlige incitamenter til at investere i holdbar produktion kunne man have lettet i stedet har man valgt nogle særlige skattebegunstigelser til en helt særlig adfærd for forbrugernes vedkommende hvis de istandsætter hjemmet for virksomhedernes vedkommende hvis de lige præcis bruger nogle penge på forsknings og udviklingsaktiviteter vi tror ikke på at dansk økonomi er bedst tjent med at politikerne styrer borgernes og virksomhedernes penge hen til nogle bestemte områder i håb om at politikerne er bedre til at skabe vækst og beskæftigelse end borgere

det som boligjobordningen gør er ikke at den skaber beskæftigelse i danmark den rykker beskæftigelse den rykker beskæftigelse fra at borgerne så ikke bruger deres penge på nogle andre forbrugsmuligheder men i stedet rykker dem over til boligforbrugsudgifter

dér er et fradrag modsat de andre steder så tabes der beskæftigelse der hvor borgerne ellers ville have brugt pengene men der vindes selvfølgelig beskæftigelse

rykker også beskæftigelse gennem tid fordi boligjobordningen udvides med to år indtil to tusind og fjorten vil der være nogle mennesker

ellers ville have udskudt deres istandsættelse af boligen til to tusind og femten eller tusind og seksten som fremrykker det og istandsætter deres bolig med det samme i stedet det giver selvfølgelig den siddende regering en mulighed for at prale af hvor meget den har øget beskæftigelsen men det går jo ud over beskæftigelsen for den efterfølgende regering

jeg forstår godt at den siddende regering smiler over det og synes det er glimrende at de borgerlige partier vil hjælpe den med at udvide beskæftigelsen på vegne af den beskæftigelse som vil være når en ny regering tager over men jeg synes ikke at de borgerlige partier burde have hjulpet regeringen med det men som sagt det er nogle hensyn

hensyn var hensynet til lavere skat og det støtter vi og derfor støtter vi det her forslag at den lavere skat med fordel kunne

anbragt andre steder end det her må vi så tage med fordi det var det som de andre partier ville

en copy paste af et konservativt forslag som vi selv lancerede for fire år siden under vk regeringen forslag som vi gennemførte sammen med dansk folkeparti og som skabte tusindvis af arbejdspladser i byggesektoren og som konverterede sort arbejde til hvidt arbejde og i den situation vi har nu hvor vi har så højt et skattetryk i danmark

er boligjobplanen med til at sikre at man simpelt hen får flyttet sort arbejde over til hvidt arbejde og det giver reelt beskæftigelse for mange mennesker

så en anden ting men i den virkelighed vi lever i i dag

er boligjobplanen en medvirkende årsag til at trængte håndværkere kan få ordrer ind at man kan ansætte svende at man kan få lærlinge og elever ind i virksomhederne så det skaber en god fødekæde for håndværkerbranchen i

for den anden del af forslaget om skattekreditter men vores hovedsigte er boligjobplanen som vil være medvirkende til at håndværkerbranchen og byggesektoren også vil komme igennem den gevaldige krise der har været i danmark siden efteråret to tusind og otte

vi har lagt vægt på at genindføre boligjobordningen hænger det meget sammen med

initiativer der sikrer mere beskæftigelse på kortere sigt tidligere i dag har vi jo diskuteret andre tiltag som

også fundet det rigtigt med initiativer der på

sigt løfter beskæftigelsen

den her plan den almene sektor som får et løft investeringer og så også boligjobordningen man

om frank aaen

meget dyr ordning

meget såkaldt dødvægt der er i den og det var herre ole birk olesen jo også inde på

samfundet på det her har været meget positive så derfor tror jeg ikke der

således at mange almindelige håndværkere svende og lærlinge

beholde deres job eller få et job det tillægger vi faktisk stor vægt i regeringen